der foreligger tre forslag der stemmes først om forslag til vedtagelse nummer v fem og halvtreds af jens kirk hans kristian skibby rasmus jarlov og anders samuelsen og der kan

afstemningen slutter

stemte nul forslag til vedtagelse

er vedtaget herefter er forslag til vedtagelse nummer v fire og halvtreds af meta fuglsang rasmus

der foreligger to forslag vi stemmer først om forslag til vedtagelse nummer v otte og halvtreds af erling bonnesen kim christiansen rasmus jarlov og villum christensen

afstemningen slutter

otte og halvtreds er vedtaget herefter er forslag til vedtagelse nummer v syv og halvtreds af per clausen poul andersen meta fuglsang og bente dahl bortfaldet

der er ingen der beder om ordet og

der er ingen der beder om ordet vi går til afstemning

afstemningen slutter

vedtage det her lovforslag så har vi endnu en gang vedtaget at vi vil give myndighederne mulighed for at lukke adgangen til hjemmesider hvor vi forventer at der sker noget ulovligt den beslutning

de gange vi har diskuteret det principielt er blevet enige om

før vi har truffet en egentlig beslutning om hvorvidt det er et redskab som er anvendeligt i forhold til at forhindre kriminel adfærd det med at lukke adgangen til hjemmesider hvor der foregår ulovligheder

til at handle om ulovlige spil og nu altså opkøb af ulovlig medicin det er ikke til at forestille sig hvilke hjemmesider man ikke fremover kan lukke adgangen til med henvisning til at der foregår kriminel adfærd hvis man fortsætter

den vej som vi har betrådt her

vil endnu en gang endnu en gang opfordre folketinget til at overveje om det er klogt at vi på det ene område efter det andet laver indgreb i forhold til den frie meningsudveksling ytringsfriheden på hjemmesider fordi vi mener at det er den nemmeste og mest praktiske måde at stoppe kriminalitet på når det så oven i købet er sådan som det er i det her tilfælde

kunne se at hver eneste gang der lukkes for adgang til en hjemmeside

så er det jo et fuldstændig håbløst projekt man er i gang med

enige i at man skal bekæmpe salg af ulovlig og indimellem også farlig medicin selv om jeg må indrømme at lægemiddelindustriens store interesse for den her sag måske har givet mig en anelse bekymring for

også var andre motiver end hensynet til folkesundheden der lå bag der skal ikke være nogen tvivl om

slås for at man bevarer frie ytringsmuligheder på nettet og at vi altså ikke bruger afbrydelse af forbindelse til hjemmesider som sådan et generelt instrument vi tager i anvendelse hver gang der foregår et eller andet på nettet vi ikke bryder

der er ikke stillet ændringsforslag der er ingen der har bedt om ordet vi går til afstemning

om ordet som ordfører

et lovforslag her vil jeg så bruge tid på at begrunde hvorfor vi stemmer for et beslutningsforslag

simple årsag at vi er medforslagsstillere til det det hjælper selvfølgelig altid på humøret men jeg vil gerne sige at det for os at se er en meget meget vigtig sag nemlig spørgsmålet om hvordan vi beskytter vores drikkevand det er en sag som har

oppe i folketinget rigtig mange gange den her gang er vi så i den heldige situation at hele oppositionen faktisk er enig om at man skal etablere de nødvendige beskyttelseszoner sådan at vi altså kan

tid siden end i går aftes at man i deadline kunne høre herre eyvind vesselbo bortforklare regeringens svigt på det her område det bedste man kan

at det var komplet uforståeligt hvad han sagde men det var formentlig også hensigten at

realiteten er jo at den situation der er for vores drikkevand

fyrre procent af boringerne i overvågningsprogrammet indeholdt sprøjtegifte

den samme tendens bekræftes i boringskontrollen hvor tre og tyve procent af indvindingsboringerne er forurenet og fire procent af tilfældene overskrider grænseværdierne for enkeltstoffer det som også er en kendsgerning er at vandværkernes organisation danva i årevis har forsøgt at råbe politikerne op med budskabet om at det er nødvendigt at etablere beskyttelseszoner rundt om vandboringerne

den metode som foreslås i det beslutningsforslag der ligger her nemlig at man tager udgangspunkt i konkrete vurderinger af de vandgeologiske forhold og det betyder så også at størrelsen på beskyttelseszonen kan variere meget fra boring til boring og altså ikke

en fem og tyve

når det er vigtigt at indføre de nødvendige beskyttelseszoner lige omkring vandboringerne

skyldes det at vandboringer er særlig sårbare over for nedsivning af sprøjtemidler fra marken rundt om boringen et forsigtigt skøn fra eksperter siger at ved indførelse af de nødvendige beskyttelseszoner ville cirka tre

alle forureninger kunne undgås det skyldes at grundvandsforureninger meget sjældent skyldes en magasinforurening

en forurening tæt på boringen der ikke er blevet fortyndet inden vandet

det er derfor vi synes at det er rigtig ærgerligt at der tilsyneladende er et flertal i folketinget som afviser det her forslag der er jo ellers normalt i det danske folketing stor enighed om at man skal sikre at vi også fremover kan drikke vand uden at det skal renses

er blevet ført de sidste ti år og med den afvisning der ligger af det her beslutningsforslag så får vi ikke løst problemet i hvert fald ikke inden for en overskuelig fremtid det bedste man kan sige er selvfølgelig

ikke bare er enighed om at fremsætte det her beslutningsforslag men også enighed om at det er en af de ting der skal løses efter næste valg

beder herre kim christiansen om ordet som ordfører

siger ja til ved tredjebehandlingen er at de unge kan begynde at køre knallert

det er i hvert fald med til at øge mobiliteten specielt i yderområderne at give de unge mennesker bedre mulighed for

lærepladser det jeg synes er beklageligt er at man fra ministeriets side mener at det skal tage indtil den nittende januar to tusind og tretten før man kan få politiets systemer til at fungere på en sådan måde

burde altså ikke i en tid hvor man kan sende folk til månen og andre ting

vi har derfor stillet et ændringsforslag om at loven skal træde i kraft

to tusind og tolv det er dog en

uddannelsesmateriale og så handler det om nogle edb systemer

der kunne spille ind for ministeren i forhold til ikrafttrædelsestidspunktet

skal vente på at få den her mulighed

venstres folketingsgruppe jeg har da forståelse for at man i et regeringssamarbejde må bøje lidt af

er så eu venlige ikke vil følge resten af

i danmark skal de have gyldigt førerbevis til en bil

køre på sådan en knallert der kan køre fem og fyrre kilometer

de samme unge mennesker må godt føre en traktor på adskillige ton der kan køre halvtreds

normalt så eu venlige partier

ændringsforslaget fremsat af socialdemokraterne hvis man gør det lytter man også til det rigspolitiet anbefaler og det rådet for sikker trafik anbefaler det vi har sagt med vores ændringsforslag er at det

godt at nedsætte alderen fra seksten til femten år for at få kørekort

færdselssikkerhedsmæssigt belæg for at ændre

fraråde at sænke aldersgrænsen for knallert tredive til femten år fordi det vil medføre flere dræbte og tilskadekomne i trafikken

så med ændringsforslaget fra socialdemokraterne

kan vi fra socialdemokratisk side støtte forslaget i sin helhed der er flere gode elementer i det i forhold til at forbedre undervisning og trafiksikkerhed på anden måde men det her vil medføre flere trafikdræbte og svært tilskadekomne og det kan vi under ingen omstændigheder støtte fra socialdemokratisk side at regeringen også her har

gør at vi som helhed ikke kan støtte forslaget hvis ikke ændringsforslaget bliver imødekommet regeringen siger at forslaget her

for at fremme mobiliteten ude i landdistrikterne der bor jeg selv

og jeg vil sige vi har vores unge lige så kære som man har alle andre steder i danmark hvorfor vi bestemt ikke kan støtte et forslag som eksperterne siger vil betyde flere trafikdræbte og svært tilskadekomne lovforslaget drejer sig også om at rette ind efter eus kørekortdirektiv og det skal naturligvis til men det skal ikke ske på bekostning

grad bekymre sig for mig at se fuldstændig unødigt fordi

overbevisning om at rådet for sikker trafik skulle være sådan et sandhedsvidne

at der ikke er nogen statistikker der siger at det her skulle medføre en større dødelighed

er enten unge mennesker der har tunet deres knallerter eller også er det typisk midaldrende mænd som kører rundt med spiritus

såkaldte mælkekasseknallerter det er altså dem

møller mortensen det ved socialdemokratiet sikkert også godt

er vi altså med til at slå unge mennesker ihjel for det passer ikke jeg ved godt at anders rosbo fra rådet for sikker trafik har udtalt det men det må

er heller ikke politiker så jeg synes det er en mærkelig holdning man indtager fra socialdemokratiets side men man vil åbenbart ikke give de unge mennesker den her frihed selv om man har jeg i hvert fald forstået også interesserer sig lidt for

og det her er altså ikke antagelser vil jeg bare sige til dansk folkepartis

nedsat aldersgrænsen for knallertkørekort fra seksten til femten år

hvorfor vi siger det her er et rigtig dårligt lovforslag regeringen fast støttet af dansk folkeparti laver rigtig meget lovgivning med baggrund i antagelser

og at man håber men vi ved at det her er et dårligt lovforslag fordi det vil medføre flere trafikdræbte unge og det vil

sig vildt og inderligt for det har

at man skulle sikre at de unge

ikke blev slået ihjel på knallert nu viser det sig så

en katastrofe og derfor synes jeg

hvor loven træder i kraft således at vi muligvis har en chance for at ophæve den igen

er et lovforslag som udelukkende er kommet fordi bustrafikken er blevet minimeret i

man vil imødekomme de forældre der har problemer med at få deres børn i skole

ordentlig politik det er i strid med de kræfter som vi i øvrigt har ansat og valgt til at sørge for at dansk trafiksikkerhed er på højde med omverdenens vi ved at rigspolitiet er dybt dybt uenige vi ved at rådet for sikker trafik

drøftelse af spørgsmålet om nedsættelse af aldersgrænsen for unge knallertkørere og har besluttet at vi stemmer for s’

det fremgår også af betænkningen således at vi fastholder den nuværende aldersgrænse på seksten år

på den baggrund taget stilling til om vi vil støtte lovforslaget som helhed

men vi er også tilfredse med at det varer et stykke tid inden loven træder i kraft

vi i den periode også kan følge diskussionen

vi går til afstemning fra medlemmernes pladser

men det betyder ikke at der er noget i vejen for at medlemmerne kan indtage deres

førstehjælpsundervisning som foreslås indført for unge under atten år som ønsker at erhverve et

til lille knallert skal foregå i ungdomsskolerne som en del af den øvrige knallertundervisning det er ændringsforslag nummer fire i betænkningen

jeg socialdemokratiet socialistisk folkeparti radikale venstre og enhedslisten

for i regeringens lovforslag er der jo lagt op til at de unge selv skal sørge for at gennemføre et færdselsrelateret førstehjælpskursus hos en privat udbyder samt afholde udgifterne til det det er en ordning der svarer til den der i dag gælder ved erhvervelse af kørekort til bil med videre

kunne vælge at at udbyde et sådant færdselsrelateret førstehjælpskursus i ungdomsskoleregi enten gratis eller mod

redegjort for i min besvarelse af spørgsmål nummer fire

består kurset i færdselsrelateret førstehjælp af syv timers undervisning som skal forestås af instruktører der er godkendt af dansk førstehjælpsråd og gennemføres i overensstemmelse med dansk førstehjælpsråds undervisningsplaner derfor må det forventes at undervisningen i førstehjælp normalt vil skulle forestås

i den forbindelse gerne understrege at førstehjælpskurset ligger ud over det styrkede timetal der med lovforslaget fastsættes for selve knallertuddannelsen dansk folkepartis ændringsforslag vil indebære at kommunerne fremover som noget nyt bliver forpligtet til at udbyde det pågældende førstehjælpskursus i ungdomsskolerne og det må forventes at ville indebære at kommunerne enten må uddanne eller ansætte kvalificerede instruktører eller købe undervisningen hos de eksisterende udbydere

redegjort for i min besvarelse af spørgsmål nummer fire til lovforslaget vil kommunernes udgifter til at afholde et sådant førstehjælpskursus ikke være dækket af det gebyr på fire hundrede og tyve

som er det beløb de unge ifølge lovforslaget skal betale for knallertundervisningen i ungdomsskolerne og udstedelsen af knallertkørekortet derfor kan regeringen ikke støtte et forslag om at

hvis det uden videre bliver vedtaget er realiteten jo også den at det offentlige vil hænge på regningen efter regeringens opfattelse

tillader den offentlige økonomi ikke at vi deler den slags gaver ud ligesom det er tilfældet ved erhvervelse af kørekort til bil

må det også ved knallertkørekortet påhvile den enkelte ansøger selv

at at der samtidig sker en ændring af den foreslåede gebyrbestemmelse i lovforslagets § en nummer fire og tyve så der skabes hjemmel til at der administrativt kan fastsættes et gebyr der også dækker kommunernes udgifter til at afholde førstehjælpskursus når størrelsen af disse udgifter nærmere kendes

for ændringsforslaget opfordre til at lovforslaget efter behandlingen i dag bliver henvist til fornyet udvalgsbehandling med henblik på at der kan fremsættes et ændringsforslag

den nævnte gebyrbestemmelse en fornyet udvalgsbehandling vil også gøre det muligt at finde en lovteknisk bedre

ikke flere der har bedt om ordet nu

om ændringsforslag nummer en tiltrådt af udvalget det er vedtaget der stemmes

afstemningen slutter

for ændringsforslaget stemte tyve

der stemmes om ændringsforslag nummer tre af et mindretal

afstemningen slutter

for ændringsforslaget stemte ni og fyrre

er ændringsforslag nummer fem og elleve stillet og tiltrådt af de samme mindretal bortfaldet ønskes afstemning om ændringsforslag nummer fire af et mindretal

det er vedtaget ønskes afstemning om

er vedtaget der stemmes

afstemningen slutter

for ændringsforslaget stemte nitten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

når det her lovforslag tredjebehandles

stilling til fra folketingets talerstol nogle er lettere

det lovforslag vi behandler her i dag er jo et af de mere glædelige fordi vi siger goddag til

hundrede nye danske statsborgere med fire og halvfems forskellige nationaliteter det er jo

det er dejligt at der er mange der ønsker at blive danske statsborgere det er endnu dejligere at der er så mange der lever op til de krav

for det betyder at det er velintegrerede

det er jo dejligt at der er så mange der kan se de smukke demokratiske værdier i det danske samfund og derfor ønsker og vælger at blive danske

mange har som sagt arbejdet hårdt for at komme dertil

særlig hvis man er

og i venstre vil vi godt sige dem tillykke med deres nye statsborgerskab vil også godt

fejre deres nye statsborgerskab sammen med alle de andre der er blevet danske statsborgere det jo kun en måned siden

vi sidst afholdt statsborgerskabsdagen for sjette gang

meget fejl og dagen var en stor succes teltpladsen på slotspladsen var fyldt til bristepunktet med glade og stolte nydanske statsborgere og inde på christiansborg var der jo en livlig debat

for at komme til at tale med de mange ministre og

det samme vil gentage sig næste gang vi holder statsborgerskabsdagen så jeg skal med de ord understrege at vi i venstres folketingsgruppe

på hans og socialdemokratiets vegne fremføre følgende normalt når vi står her og behandler lovforslagene om indfødsret

stor debat men det blev der lavet grundigt om på sidste gang hvor l l otte og tredive som

seneste hed var til behandling og hvor de statsløses situation og danmarks overholdelse af fn konventionen om begrænsning af antallet af statsløse blev det store emne med hvad deraf fulgte af ministerafgang og nedsættelse af undersøgelseskommissioner

tilfredse med at notere at der i det her lovforslag er et ekstra fokus på den her gruppe og skal lyde et stort tillykke til alle

lov vil opnå dansk statsborgerskab det er i sandhed ikke nogen let opgave at blive dansk statsborger og derfor

der nok så meget grund til at lykønske dem som er kommet igennem det efterhånden ret lille nåleøje det kræver en stor indsats at nå frem til statsborgerskabet og det indebærer også at man skal give afkald på sit tidligere statsborgerskab

som vi behandler har indsatsen båret frugt og jeg skal på vegne af socialdemokraterne endnu en gang ønske et stort tillykke og sige at vi ser meget frem til

mødes med dem alle her på christiansborg når vi holder statsborgerskabsdag næste gang i foråret totusinde og

for integrationsministeren og folketinget at jeg på dansk folkepartis vegne må meddele at vi stemmer nej til denne lov om indfødsrets meddelelse vi gør det med beklagelse vi har haft et fortræffeligt samarbejde med venstre og det konservative folkeparti om dansk indfødsret og har igennem årene

en aftale om indfødsret som lever op til de krav der må stilles til udlændinge som vil være danske statsborgere rimelige krav om beherskelse af det danske sprog krav om kendskab til dansk kultur historie og samfundsforhold igennem den såkaldte indfødsretsprøve krav om ikke at have begået kriminalitet krav om selvforsørgelse krav om ikke at have offentlig

alt sammen led i en aftale der gør at meddelelse af dansk indfødsret lever op til grundlovens § fire og fyrre og de forudsætninger under hvilke den blev givet men som bekendt er der sket et brud på disse selvfølgelige forudsætninger som vi ikke vil acceptere tilsynekomsten af en fn konvention fra nitten en og tres om begrænsning af statsløshed som danmark ratificerede i nitten syv og halvfjerds har vendt op og ned på vilkårene for meddelelse af dansk indfødsret idet denne fn konvention tilsidesætter grundlovens § fire og fyrre ved at tildele

dansk indfødsret til som ikke er berettiget til at modtage den vi mener kort og godt at fn konventionens tilstedeværelse betegner et grundlovsbrud folketinget havde i nitten

syv og halvfjerds ikke ret til at ratificere konventionen for den tiltager sig en myndighed som alene tilkommer folketinget ingen udlænding kan få indfødsret uden ved lov siger § fire og fyrre i grundloven heri ligger at alene folketinget har myndighed til at meddele indfødsret denne myndighed kan ikke tilsidesættes heller ikke af folketinget der vil i så fald være tale om en suverænitetsafgivelse som henhører under grundlovens § tyvende en lov om indfødsret som den foreliggende der giver fn konventionen ret til at kvæste grundloven kan og vil vi ikke acceptere og derfor stemmer vi nej

forslag om opsigelse af fn konventionen vi håber stadig væk at vi kan opnå flertal for dette forslag som jo er en simpel konsekvens af grundlovens § fire og fyrre men så længe fn konventionen opretholdes vedrørende dansk indfødsret

være med at tilføje at hele denne dyrkelse af overnationale og overstatslige konventioner fra fn er hul og latterlig forleden havde vi lejlighed til at konstatere at den fn konvention om racediskrimination som ligger bag straffelovens § to hundrede og seks og tres

vedtaget i fn med diktaturlandenes stemmer mens de vestlige demokratier usa storbritannien og også danmark havde stemt imod i respekt for ytringsfriheden men sovjetunionen og dens vasaller samt cuba og saudi arabien havde fået konventionen vedtaget konventionen er da en

også danmark som i nitten

en og halvfjerds vedtog § to hundrede og seks og tres b i straffeloven i forlængelse af denne diktaturkonvention og med paragraffen i straffeloven jagter myndighederne i danmark nu ytringsfriheden eller det frie ord sådan som vi har set det gentagne gange og som vi også forleden så det ske i østre landsret på samme måde med konventionen om begrænsning af statsløshed der kvæster vores grundlov jeg har gennemlæst folketingets forhandlinger fra nitten

syv og halvfjerds da man vedtager at ratificere konventionen og jeg kan bevidne at ingen i folketinget ikke en eneste ytrer viden om eller sans for at dette vedrører grundlovens § fire og fyrre tomme fraser hul ærbødighed for noget så fint som en

konvention sådan gør vi os selv til grin her i landet og i folketinget i ydmyg dyrkelse af de overnationale helligsteder her fn senere jo også eu

dansk selvstændighed vi forråder har man tilsyneladende ingen anelse om nej der skal siges nej til fn konventionen der skal siges nej til forræderiet af den danske grundlov og dansk selvstændighed og der skal derfor siges nej til dette lovforslag om indfødsrets meddelelse som lægger fn konventionen til grund det

personer og næsten fem hundrede børn

virkelig grund til at glæde sig når vi får nye statsborgere

de nye statsborgere kan så glæde sig over at de nu på lige fod med alle andre danskere kan deltage i alle samfundets beslutninger og være med til at stemme om hvem der skal vælges til folketinget eller til europa parlamentet men samtidig med at de glæder sig over

også er et skår i glæden fordi de samtidig så bliver tvunget til at opgive deres oprindelige statsborgerskab det gør ondt på dem på samme måde som det gør ondt på danskere

til deres oprindelige hjemland for at blive statsborgere i danmark under debatten her i folketinget i sidste uge

jo klart at der faktisk ikke findes nogen som helst praktiske grunde

som et af de sidste lande i europa fortsat fortsat opretholder denne gamle regel og at den i virkeligheden kun tjener

at genere en masse mennesker derfor håber det radikale venstre også at

på dette punkt inden så længe afskaffer denne fuldstændig unødvendige regel til glæde for danskere i udlandet

således at glæden næste gang vi byder velkommen til nye statsborgere kan blive hel og fuld og faktisk

bestemt ikke nogen hemmelighed at vi synes at det er en stor skam at der ikke er flere

reglerne er så stramme som de er der er ufattelig mange mennesker der lever arbejder og betaler skat i årtier i danmark uden at komme

i danmark i modsætning til dansk folkeparti er vi overordentlig glade for at man er begyndt at overholde fns konvention om begrænsning af statsløshed som danmark jo fuldstændig frivilligt har tilsluttet sig sådan er det jo i et demokrati

men det kan vi jo få svar på undervejs

meddele efter mit indlæg som venstres ordfører at den konservative folketingsgruppe og den

tom behnke er fuldstændig enige

jeg noterer mig folketingets tilslutning til lovforslaget jeg beklager at dansk folkeparti har truffet den beslutning men jeg forstår argumentationen fra dansk folkeparti

overraskende den har også været en del af den offentlige debat

jeg føler imidlertid også et behov for at sige at jeg deler dansk folkepartis beskrivelse af det samarbejde der har været mellem regeringen og dansk folkeparti siden to tusind og et og jeg synes trods alt også at det kendetegner hovedlinjerne i langt størstedelen af det arbejde der gøres på området

hanne agersnap spurgte mig om det var ikke så godt

fru hanne agersnaps betragtninger om en såkaldt oprydning i integrationsministeriet det var det fru hanne agersnap gjorde sig

i øjeblikket er ved at gennemgå alle de konventioner der er på området

stille spørgsmål man skal huske at markere ved at trykke på knappen

tilbage på talerstolen så kommer spørgsmålet til

men man skal huske at den eneste mulighed for at

værsgo med spørgsmålet

her konventionstjek hvor ministeren sagde at man inden for en kort periode ville vende tilbage kan vi få

ikke give medlemmet en præcis dato

helt overtydet om at selv efter fru johanne schmidt nielsens begreber

ordet er integrationsministeren

forslag om såkaldt retssikkerhed i forbindelse med erhvervelse af dansk statsborgerskab ved naturalisation det er foreslået at regeringen skal gennemføre brede forhandlinger i folketinget med henblik på at kunne fremsætte de nødvendige lovforslag og foretage de fornødne administrative ændringer sådan at så meget som muligt af både sagsbehandlingen og afgørelseskompetencen vedrørende ansøgninger om indfødsret ved naturalisation overflyttes fra folketinget til de relevante administrative myndigheder

hvad er hensigten med forslaget hensigten med forslaget er jo i virkeligheden at gøre op

har fastlagt hvordan forholdet er nemlig at indfødsretsspørgsmålet

en sådan særlig karakter at det er folketingets medlemmer der skal behandle sagen og hver for sig personligt tage stilling til om man ønsker at støtte at de personer der måtte være optaget på lovforslaget nu engang tildeles statsborgerskab der er en særlig historik bag bestemmelsen den skal jeg ikke redegøre for her men sagen er

dette forslag ønsker et opgør med

det er jeg ikke enig i jeg jeg mener at den helt særlige lovgivning vi har på det her område understreger vigtigheden af hvad indfødsret er for en størrelse den pålægger folketingsmedlemmer et særligt ansvar som jeg ikke ønsker at udvande og den placerer også synes jeg den politiske debat der hvor den skal være i de her sammenhænge nemlig i folketingssalen og hos det enkelte

det er rimeligt at to enslydende sager

kan resultere i forskellige resultater altså henholdsvis et ja eller et nej til en dispensation

men jeg vil nu alligevel anvende den her det er nemlig frasen intet over og intet ved siden af folketinget når jeg hører fru johanne schmidt nielsen tale om tilfældige folketingsmedlemmer i et tilfældigt folketing studser jeg måske lidt over det parlamentariske grundsyn sagen set meget enkelt den

noget tilfældigt her det der sker i den sammenhæng er netop at grundloven markerer vigtigheden af indfødsretsspørgsmålet og derfor lader det være op til folketinget og det enkelte folketingsmedlem hvad vedkommende vil stemme i disse sammenhænge det kan fru johanne schmidt nielsen godt få gjort til en tilfældighed jeg kalder det for et udkomme

blandt andet jeg som ingen lægelig uddannelse har bag mig skal vurdere den men ministeren svarede ikke på mit

mener ministeren det er rimeligt

at to personer som har den samme historie bag sig og

ministeren en mangel på retssikkerhed

landets fineste myndighed der træffer den pågældende afgørelse det er den myndighed som er udpeget af det danske folk valgt af det danske folk til at varetage blandt andet de pågældendes retssikkerhed hvis jeg skulle bruge fru johanne schmidt nielsens terminologi kunne

i andre sammenhænge ville være tilfældige dommere der skulle sidde og afgøre det

synes det ville være rimeligt og såkaldt retfærdigt

er jo et område som har meget store konsekvenser for borgerne hvorfor er det

ministeren ikke mener det bør underkastes samme grundighed som al

skulle mene at der ikke finder en grundig sagsbehandling sted det synes jeg da er en meget meget kedelig måde

det samme udtryk som herre jørgen poulsen bruger nemlig at det har meget store konsekvenser det er nemlig rigtigt det har meget store konsekvenser for det enkelte menneske og det har meget store konsekvenser for dette land og derfor er det landets øverste myndighed

at adskille den lovgivende og den udøvende magt det er jo et princip vi ellers normalt står

og når det gælder tilliden til medlemmerne af folketinget

mener jeg da det er ministeren som sår mistillid

en praksis så tager ministeren i hvert fald fejl det jeg spurgte om

de enkeltpersoner lovforslaget

hvis herre jørgen poulsen vil fremkomme med et sådant forslag må vi drøfte det nærmere det er bare nyt for

at herre jørgen poulsen ønsker den åbenhed i folketingssalen det har jeg ikke vidst hidtil men integrationsministeriet vil meget meget gerne kigge på den sag og og

været grundlovens intention dengang denne paragraf blev etableret men lad det nu ligge

at alle sager i deres fulde længde skal

offentligt frem til offentlig debat

de cirkulærer der følger med

være det hele hvis oppositionen vil stille det forslag har det min fulde sympati i relation til

diskretionært skøn det er det enkelte folketingsmedlems egen samvittighed der afgør det her i de enkelte

hvorfor grundlovens fædre valgte at gøre som de gjorde nemlig

ingen sandhed skal skjules for den danske befolkning

er at bygge mure op omkring bestemte sandheder omkring nogle af de mennesker der søger dansk statsborgerskab

er jeg helt uenig i jeg ser gerne at vi lægger alt frem cirkulærer baggrund og lignende hvis oppositionen

alt andet er efter min bedste opfattelse

til det er at sige at

jeg er ganske enig med ham hvis jeg må tillade mig

og så får jeg lyst til over for den fortræffelige henvisning til at

grundloven den første indfødsretslov bliver fremlagt den toogtyvende marts atten halvtreds

formand for indfødsretsudvalget hedder nfs grundtvig og der gennemgår man nøje de ti personer der er tale om det er så vidt jeg husker seks skandinaver nordmænd og svenskere af hvilke de fleste

i den danske hær under treårskrigen

hvilke man omhyggeligt understreger at de har ejendom i danmark kort sagt

tale om en åbenhed jeg hilser

glæde over åbenheden og jeg synes det kunne være meget meget morsomt at få de

et stilfærdigt behov for at understrege at når jeg siger åbenhed så er det alle dele

præsenteret helt åbent her i salen og tilsyneladende gennemgået nøje sådan som herre søren krarup foreslår

på indfødsretsområdet hvor

mener ministeren altså at alting skal være åbent

at for den enkelte ansøgers lægeerklæring sygehistorie historie om psykiske

ved brug af lovgivning

folk søger om statsborgerskab der må jeg sige at hvis man virkelig ønsker åbenhed synes jeg at

er mit grundsynpunkt og derfor har jeg i al stilfærdighed bare det synspunkt at jeg kan henholde mig til grundlovens ord

til folketingsbeslutning henvises til indfødsretsudvalget

lauritzen som ordfører

mellem medlemmer af folketinget og

kommer til at ende men vi skal jo igennem ordførerrækken og derfor vil jeg sige at jeg

med interesse til at få lov til at diskutere det her beslutningsforslag

folketingets talerstol det handler jo

venstre sætter vi

grundloven højt og grundloven

bestemmelse om hvordan man meddeles statsborgerskab ved lov grundloven har også klare bestemmelser om hvad man er bundet af som folketingsmedlem alene af sin egen overbevisning og man har en særlig praksis og historik i forhold til meddelelse af indfødsret ved lov

beslutningsforslag fra en

er nok retssikkerhed vil have flyttet noget som grundloven siger ligger ved folketinget over på et ministerium så siger man

ikke som folkevalgte politikere kan påtage os ansvaret for det her

sikre en ordentlig sagsbehandling at

opgave det er der nogle der må hjælpe os med det må embedsmændene i integrationsministeriet

det er også venstres opfattelse

bliver undersøgt i øjeblikket og man kunne og det kan være reelt nok når den undersøgelse

nuværende baggrund må jeg sige at der kan vi i venstre ikke støtte det her beslutningsforslag

ikke enige i den grundlæggende argumentation som ligger bag

lave sagsbehandling og også sikre ensartet sagsbehandling men der

der tvinger folketinget til det man er alene bundet af sin egen overbevisning og hvis man som folketingsmedlem

give en person statsborgerskab

lade være det er da at være bundet af sin egen overbevisning man kan selvfølgelig diskutere om om det er fair

i forvaltningen men det er nu engang sådan det er og det

det er det der sådan set fungeret ganske udmærket indtil videre vi vil ikke i venstre være med til at devaluere folkestyret og folketingsmedlemmerne og i øvrigt medlemmerne af folketingets indfødsretsudvalg ved at stemme for det her beslutningsforslag så derfor bliver det

at jeg ikke er sikker på at de konservative og herre tom behnke som ordfører er enig i alt hvad jeg har sagt men jeg ved at han er enig i at afvise det

betyder i den her sammenhæng men altså mener venstres ordfører at det optimale ville være

gennemgik samtlige sager herunder

er ministerens holdning skal høre om det også er venstres

til lægeerklæring eller andet så er man

tillid til at medlemmerne af indfødsretsudvalget træffer de beslutninger som

behandlingen af de ansøgninger der er herunder også dispensationsansøgninger

som medlem af folketinget alene bundet af min egen overbevisning

stemme for lovforslag

få det indtryk eller ikke kan udelukke at nogle af de folk som man meddeler statsborgerskab som følge af internationale konventioner er dømt for kriminalitet som ellers ville gøre at de

sådan at man for eksempel har mulighed for at få retningslinjerne til høring

problem

vores internationale forpligtelser overholdelse af internationale konventioner og andet og det arbejde

folketingets indfødsretsudvalg jeg må sige at jeg synes det er relevant at tage en indfødsretsudvalgsdiskussion

retssikkerhed i den udvalgsbehandling som

og det er et grundlæggende princip og det er det jeg er bange for

står altså i grundloven at man alene er bundet af sin egen overbevisning og når der står i grundlovens § fire og fyrre at det er folketinget der meddeler statsborgerskab og indfødsret så har man også mulighed

behandling af dispensationsansøgninger og andet hvis det er det man ønsker det ønsker vi ikke i venstre men

og

vi står vagt om grundloven og at det er ansvarsforflygtigelse

der står

her står jo også ved lov

ved lov det foregår jo ikke her i salen det kunne ellers blive nydeligt hvis vi skulle til at

på samme måde som vi nu hørte vores integrationsminister

sætter venstre den ene paragraf i grundloven

et meget meget vigtigt spørgsmål hvem

end hvilke love i

det er to forskellige spørgsmål og jeg synes man skulle vælge at følge den praksis som vi har

opfattelse at den fortsat sikrer retssikkerheden

og en ordentlig behandling påhviler medlemmer af folketinget og af folketingets indfødsretsudvalg og jeg tror godt

og blive som det er men samtidig

vil man gerne være så åben i lovgivningen som muligt nu er det jo et stykke tid siden vi har hørt

sin bog tale er guld fra to tusind og seks tror jeg det er kritiserer

proces om tildeling af statsborgerskab og

foregår bag lukkede døre hun har faktisk kaldt fremgangsmåden helt helt utilfredsstillende så jeg kunne godt tænke mig at høre om venstre stadig væk er et parti som går ind for åbenhed og gennemsigtighed i forvaltningen af landets love eller om man virkelig mener at menneskers skæbne skal afgøres i lukkede rum og

om fru birthe rønn hornbechs holdning på det her område har udviklet

sige er hvad venstres folketingsgruppe

tillid til folkestyret

folketingsmedlemmer indbefattet oppositionen

repræsenteret i indfødsretsudvalget

set fuld tillid til at den kan sikre retssikkerhed hvis der skulle være spørgsmål om internationale konventioner og andet

er ved at blive afdækket og når man har et klart billede af overblik over det så kan det godt være at det

svare på det spørgsmål men jeg kan sige at jeg har tillid til de venstrefolk der sidder i

når det er folketinget der meddeler statsborgerskab og det sker ved lov

er bundet af deres egen overbevisning det vil også sige at man kan træffe en afgørelse i én sag som er

ikke underlagt forvaltningslovens bestemmelser det er man ikke fordi

er ikke domstolene der tildeler statsborgerskab det er ikke integrationsministeriet

folketinget der tildeler statsborgerskab og det har vi det fint med i venstre

eller en konkret sag et konkret eksempel eller flere eksempler på meddelelse af indfødsret ned til en diskussion i folketingssalen hvis man ønsker det det vil så muligvis være en diskussion som vil foregå for lukkede døre men den mulighed har

lovforslag om meddelelse af indfødsret og ansvaret

udvalgsmedlemmer som sidder i udvalget og laver sagsbehandlingen

det er vi tilfredse med og vi har fuld tillid til at

heldigvis rigtig rigtig mange der fortsat lever op til reglerne vi behandlede for lidt siden et lovforslag hvor

tre hundrede som blev meddelt statsborgerskab så så jeg kan godt følge

det der står om at afgørelseskompetencen

bag beslutningsforslaget ikke ønsker at kompetencen skal ligge i folketinget og der er vi bare grundlæggende og fundamentalt uenige i venstre ønsker

folketinget og folkestyret når man fremsætter

hvis vedtagelse ville medføre at afgørelseskompetencen

om indfødsret overflyttes fra folketinget til de relevante

når der i grundloven står det stik modsatte så

hvor dygtige folketingsmedlemmer er hvilke kompetencer folketingsmedlemmer har

om de kan leve op til det ansvar som som de har fået og der må jeg sige

ønsker at folkestyret og folketinget skal være et gummistempel for meddelelse af indfødsret

men i stedet skal jeg altså redegøre for socialdemokraternes holdning vi mener

og partier hele tiden at bestræbe sig på at borgernes retssikkerhed er i orden at der er en klar deling mellem lovgivende og

lovgivningen

igennem de seneste år er

vi har fået indrettet os på en måde som ikke tilgodeser hensynet til almindelig retssikkerhed

lang demokratisk tradition som blandt andet indebærer at love og andre ændringer i den måde

vi styrer og forvalter vores land på skal blive genstand for en høring

men lige præcis når det gælder tildeling af dispensation fra kravene for opnåelse af

mere eller mindre objektive og subjektive kriterier og dermed bliver det

mellem den lovgivende og den udøvende

socialdemokraterne er medforslagsstillere til det her beslutningsforslag

vedrørende opnåelse af statsborgerskab skal laves ved lov

sagsbehandlingen af dispensationssager fra

for afgørelser om indfødsret den endelige tildeling af indfødsret

i sagens natur op om det her beslutningsforslag og vi opfordrer regeringen til at tage initiativ til brede forhandlinger snarest

det er gennemskueligt hvilke krav det er man skal leve op til i dag er det vældig uigennemskueligt hvad det er man skal leve op til og som vi også tidligere har snakket om her i salen i dag

identiske sager hvor udfaldet bliver forskelligt fordi der altså ikke er den her gennemsigtighed og fordi der ikke er opstillet nogen objektive kriterier det synes vi ville være bedre så mener vi jo stadig

synes vi har vist sig særlig de seneste år at være

set også en del af grundlovens ånd at vi ønsker en gennemsigtighed

vi også burde forsøge at sikre på det her

fortsætter med at spørge om vi vil ændre

stadig væk finde sted

så svært at forstå det vi foreslår ændringer i

en større klarhed om er hele sagsbehandlingsgangen op til

om folk kan få indfødsret vi er ikke ude på at ændre på grundloven men vi vil faktisk gerne i højere grad leve op til dens ånd om at der skal være gennemsigtighed

vil jeg tillade mig at sige på grænsen

mellem det latterlige og det tåbelige for det første hvad er dansk indfødsret grundlovens § fire og fyrre siger det klart

uden ved lov altså er dansk indfødsret noget som den lovgivende magt

giver den fremmede dansk indfødsret er med andre ord en gave ikke en ret det er det danske folk der igennem folketinget skænker indfødsret til den der beder om det og som har kvalificeret sig til at modtage

for det andet når det ifølge grundloven er folketinget der skænker fremmede indfødsret så er det folketinget selv der bestemmer vilkårene og formen for opnåelse af dansk indfødsret det foregår som bekendt derved at folketingets flertal udarbejder en aftale om indfødsret hvorefter fremmede der opfylder aftalens krav opnår indfødsret sådan dette er vilkårene som grundloven opstiller og som er i overensstemmelse med § fire og fyrre når dette beslutningsforslag kræver administrative ændringer således at betingelserne for erhvervelse af dansk indfødsret fremgår tydeligt ved lov og således at sagsbehandlingen og afgørelseskompetencen overflyttes fra folketinget til de relevante administrative myndigheder ja hvad betyder det så

retssikkerhed i forbindelse med erhvervelse af dansk statsborgerskab

rigtig alvorligt for jeg må le ved tanken om at der skulle findes eksperter på noget så alment og grundmenneskeligt som at uddele en gave for det er jo det folketinget gør i henhold til grundloven folketinget beslutter i overensstemmelse med § fire og fyrre at modtagerne af den gave som dansk indfødsret er skal være i besiddelse af bestemte færdigheder såsom at tale dansk og kende til danmark

opført sig ordentligt og hæderligt i den årrække de har været i landet enkelt og jævnt så enkelt og jævnt som § fire og fyrre i grundloven men de juridiske eksperter er ikke tilfredse med en jævn grundlov de vil have alskens internationale konventioner og alskens trekantede paragraffer fra internationale fora ophøjet til det fine grundlag som indfødsretten skal skal befinde sig på behøver jeg at sige at det giver

at jeg i baggrunden af dette beslutningsforslag hører de velkendte jurister fra de menneskerettighedsdyrkende institutter fremføre deres bedreviden nej latterligt og tåbeligt for det er latterligt at ville gøre en grundlov der giver folket magten til at bestemme over sin fremtid til et ekspertanliggende og det er tåbeligt at tale om ret hvor grundloven taler om gave latterligt og tåbeligt det er indholdet af dette beslutningsforslag der skal ikke herske nogen tvivl om vores

på menneskerettighedsområdet jo mener at her er en systemfejl de kalder det vældig problematisk at reglerne for statsborgerskab

lukkede og ret

folketinget og uden den sædvanlige høringsproces så jeg vil egentlig bare spørge om dansk folkepartis ordfører er bekendt med principperne om

som jeg var inde på i min tale at § fire og fyrre betyder at det er folketinget der alene tildeler indfødsret og det gør man jo på den måde at folketingets flertal træffer en aftale

er jo altså til debat men det betyder jo ikke at den bliver ophævet for der er stadig flertal bag den der er nemlig flertallet i folketinget som er den der tildeler indfødsret

en elementær misforståelse som viser at vi har at gøre med dårlige jurister der ikke er i stand til at forstå hvad det er der ligger i den danske grundlovs § fire og fyrre men tror at man kan begynde at sammenligne det med sådan en

retssag i en sal hvor man altså netop skal begynde

at mørklægge forskellige ting og sager det er meget meget enkelt

sikre mere retssikkerhed på det her område og jeg er fuldstændig overbevist om at grundlovens fædre ikke ville have noget imod at man indskrev i loven

dansk statsborgerskab det er

overbevist om jeg er også helt sikker på at grundlovens fædre naturligvis ikke har ment at man dermed kunne overlade det til en myndighed

beslutninger men man kan da udøve de beslutninger som dette

når det gælder den foregående lov her taler vi om § fire og fyrre i § tre og fyrre taler vi bare om skatter men med det samme ordvalg og det har vi da overladt til

var blandt andet en nfs grundtvig der som jeg har nævnt allerede i dag var den første ordfører for det første

spørgsmålet om indfødsret et spørgsmål om det danske folks mulighed for fortsat at være herre i sit eget hus derfor tildelte man indfødsret efter

principper som betød at

det er da klart at det er en ganske entydig affære det betyder at det er folketingets flertal der sikrer

at de som man anser for værdige til det modtager indfødsret og det er jo ikke nogen juridisk sag det er for så vidt en politisk sag

en folkelig sag for det er altså folkets flertal

det kan man nu i form af den gave der er tale om ikke gøre til et retssikkerhedskrav og gør man det

er det fordi man er tungnem og ikke kan forstå forskellen på ret

ændre grundloven i forhold til meddelelse

ændre grundlovens § fire og fyrre i forhold til meddelelse

vil flytte afgørelseskompetencen fra folketinget

de ønsker man giver udtryk for i

men hvis man ikke ønsker det i sf

herre jesper langballe

om er det jeg står med her det hedder aftale om indfødsret det er simpelt hen

der har lavet

svarer til at man laver en lov når fru hanne agersnap er med til at

det fordi man udgør et flertal i folketinget

med den aftale om indfødsret det er flertallet i folketinget

og så er det sådan at i den lov har man fastlagt hvem der kan få indfødsret de skal opfylde de betingelser der står i loven og det er indfødsretskontoret der jo altså varetager undersøgelsen og dem der lever op til det der står i aftalen

at indfødsret gives ved lov det vil sige at folketinget skænker indfødsret til dem der lever op til de krav som

enhver har mulighed for at beskæftige sig med blandt andet også dem der søger statsborgerskab men

en lov som flertallet i folketinget har vedtaget

helt klart ligger i det beslutningsforslag her er jo den sædvanlige forelskelse i disse overnationale konventioner som kan tilsidesætte folketingets afgørelse det vil sige denne aftale om indfødsret det er og bliver trangen til i virkeligheden at reducere grundloven

de internationale konventioner kan tyrannisere det flertal

være gummistempel for meddelelse af indfødsret

håber at herre karsten lauritzen ved at langt størstedelen af de navne som står på det lovforslag vi tidligere i dag behandlede aldrig har været forbi

og set på de sager men har taget imod den indstilling som er kommet fra

ordføreren tror at vi i indfødsretsudvalget sidder og forholder os til samtlige sager for det er ikke tilfældet dermed falder ordførerens

så må jeg sige at ministerens svar ud over at være hamrende polemisk faktisk så polemisk

kom ud i det useriøse

det virkelig skulle være regeringens holdning at samtlige sager skal behandles åbent

vil have så meget åbenhed som overhovedet muligt

at de retningslinjer der er for at

af uigennemskuelighed og tilfældigheder

frem for som i dag hvor regeringen og dansk folkeparti laver en aftale bag lukkede døre

vi sikrer at vi kan få en høringsproces hvor de relevante organisationer med mere

at styrke retssikkerheden

og ministeren mener at det er en katastrofe men jeg mener faktisk det er forholdsvis tilfældigt hvem der i indfødsretsudvalget får

at enslydende sager ender med forskellige resultater det

og når jeg siger tilfældige folketingsmedlemmers

større grad fjerne beslutningskompetencen fra folketinget det

formuleringen i det beslutningsforslag

sig bag

kommer stadig væk et lovforslag men det der har været tanken med grundlovens

når man går væk fra det fjerner man jo også noget kompetence fra

at vi skal gøre fordi folketingsmedlemmerne ikke

i venstre fundamentalt uenige med enhedslisten

for evigt og jeg mener det er en forkert praksis og vi mener i enhedslisten det er en forkert praksis at vi har et udvalg i folketinget som sidder og sagsbehandler det er fuldstændig korrekt jeg mener ikke folketingsmedlemmerne

ansøgning om dispensation resultatet

for de mennesker der søger

godt forstå man bliver forvirret som ansøger

er et meget mærkeligt argument for at det så

tingene anderledes man kan

man som folketingsmedlem alene er bundet af sin egen overbevisning i

at indfødsret meddeles ved lov det vil sige at alle navnene

indlæg her og igen må jeg spørge om ordføreren ikke ved at langt størstedelen af de navne der står på det lovforslag vi tidligere

gummistemplet

flere korte bemærkninger så er det herre jørgen poulsen

jeg vil da gerne på vegne af forslagsstillerne sige tak for debatten jeg må så sige at jeg

været en lille smule ked af at den til tider nærmest blev en smule hadsk og med bemærkninger som dumme og

jeg synes jo det er mærkeligt at vi her skal beskyldes for at ville undergrave grundloven vores eneste ambition med det her lovforslag er jo i virkeligheden at spørge det samlede folketing om ikke vi måske kunne øge retssikkerheden ved at se på hvordan vi gør det her

forstår ministeren eller de ordførere som her har sagt at det der sker i indfødsretsudvalget

det er simpelt hen

ugennemsigtigt der findes ingen praksis afgørelserne overlades til det enkelte medlems mavefornemmelser og beslutningerne bliver derfor vilkårlige ansøgerne

at vide hvorfor de får afslag de kan ikke få en begrundelse på afslagene og de kan heller ikke få at vide hvad de egentlig skal gøre for

kunne opfylde de krav som stilles det indebærer rent faktisk at disse ansøgere befinder sig i et retstomt rum der findes ingen lovtekst som siger hvad der skal til for at blive dansk statsborger i stedet findes der som det er sagt mange gange her nogle politiske retningslinjer som aftales i de her lukkede rum den her lukkede klub og som så siden nedfældes i cirkulærer eller bemærkninger til cirkulærer eller i bekendtgørelser det sker uden nogen som helst form for behandling her i folketingssalen reglerne bliver vedtaget uden debat og de bliver ikke sendt ud i høring så organisationer som har lidt indsigt på de her områder eventuelt kunne påpege fejl og mangler med andre ord

bliver lovgivningen på det her område ikke underkastet den grundighed som vi i alle andre sammenhænge ønsker vores lovgivning skal udsættes for resultatet af denne manglende grundighed kender vi jo ret godt det er vilkårlige afgørelser i dispensationssager det er skandaler

form af glemte konventioner om statsløse det er tilsidesættelse af handicappedes rettigheder samt rækker af diskutable bestemmelser på kant med vores internationale forpligtelser det er på den baggrund

lovgivningen om tildeling af statsborgerskab på højde med den øvrige lovgivning vi tror at det vil kunne forbedre retssikkerheden ganske betydeligt hvis sagsbehandlingen

ansøgninger om statsborgerskab blev flyttet væk fra folketinget og og overladt til relevante administrative myndigheder vi forestiller os en opdeling hvor folketinget vedtager de love der skal gælde for at blive dansk statsborger og herefter overlader selve forvaltningen til forvaltningsmyndighederne helt i overensstemmelse med forvaltningslovens sagsbehandlingsregler man kunne tilmed overveje

uvildig ankeinstans til hvis man ville på den måde

vi opnå at lovgiverne ikke

er sagsbehandlere vi vil med andre ord få en mere klar adskillelse mellem den lovgivende og den udøvende magt så lyder det fra flere ordførere jamen det kan vi jo ikke fordi grundlovens § fire og fyrre stykke en siger at

ved lov skal fortolkes sådan at det er folketinget

skal være sagsbehandler det er vi ikke enige i selv om det står hen i det uvisse hvad grundlovsfædrene dengang i atten

at grundlovens § fire og fyrre ikke forhindrer folketinget i at nedfælde betingelserne for tildeling af dansk statsborgerskab i en lov og overlade selve sagsbehandlingen til de relevante myndigheder tværtimod

vi ret sikre på at grundlovsfædrene ville nikke bifaldende til en sådan opdeling fordi det jo

i grundlovens ånd at sikre en åben proces og en klar retsstilling og samtidig

ville vi leve op til principperne om

adskille den lovgivende og den udøvende

professor ida elisabeth koch

i politiken den sjette april hvor hun gør opmærksom på at grundlovens ord om ved lov faktisk anvendes

ingen kan pålægges skatter uden ved lov det burde jo så egentlig i konsekvens betyde at vi her i folketinget

også i den lovgivning en række skøn og det jeg har sagt er

sådan at vi forestiller os at de her ting bare skal lægges over til en forvaltnings forgodtbefindende nej vi forestiller os at der bliver indskrevet i loven hvad

jo udøve det skøn

men vi kan så ikke alle se det når det gælder den her paragraf som sagt vil jeg bare sige at vi lægger

brede forhandlinger med henblik på at sikre at betingelserne for at erhverve

for fremtiden skal fremgå klart af lovgivningen og at så meget som muligt så meget som muligt af sagsbehandlingen flyttes her fra folketinget og til relevante myndigheder vi tror det vil øge

af venlighed vil jeg gentage at udgangspunktet for det hele det der også ligger i grundlovens § fire og fyrre er at

som det danske folk giver dem som man anser for værdige til at modtage den

har folketinget besluttet i den aftale om indfødsret som jeg står med her og som jo altså flertallet i folketinget

og det er klart at det ikke er noget der foregår ved en domstol det foregår i vores udvalg og det er sådan at

aftale at disponere efter

er en gave givet af folketinget i henhold til grundloven så forstår

herre jørgen poulsen ikke og derfor er i tågen og han skulle faktisk prøve på

men en gave jeg har også læst mig til at herre søren krarup har skrevet at

til indfødsret men

adgang til behandling

jeg har selvfølgelig ikke talt om at behandling er en kvalifikation til at

hvis man er syg psykisk syg lider af ptsd og hvad det hedder så har man ét behov

behandling men selvfølgelig har man ikke noget krav på statsborgerskab statsborgerskab

af sygdom det er stadig folketingets frie gave til dem der anses for værdige modtage den

der nogen sinde har krav på dansk statsborgerskab medmindre de opfylder den aftale

det er jo trods alt sådan at ingen i dag

over de regler de cirkulærer de bestemmelser som man vedtager når herre søren krarup har været i et af de lukkede rum for at stramme skruen endnu en gang og jeg forstår bare ikke hvorfor det ikke kan ske i al åbenhed det virker virkelig på mig som om man har noget

skjule siden det ikke ligesom alle andre ting her i folketinget kan foregå i

naturligvis ikke kan overlades til en forvaltningsmyndighed sådan helt frit men det eneste vi taler om er

ikke må vide hvad der gælder for at blive dansk statsborger

og så kan man vel lægge behandlingen af det efter de regler som folketinget har givet over til en sådan relevant

vi er fuldstændig enige i princippet selvfølgelig kan folketinget ikke uddelegere lovgivningen

sig til eksperterne men jeg er helt overbevist om at grundlovens fædre aldrig kan have haft noget imod at man

er gældende og at det så skulle forhindre at en myndighed skulle kunne varetage administrationen af denne opgave der står ingen steder i grundloven at selve folketinget skal være

da helt enig i at grundlovens fædre her har fulgt napoleons råd om at forfatninger skal være korte og uklare i hvert fald

således at de kan bruges i tiden vi skal jo ikke lade os regere af de døde vi skulle helst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

undervisningsministeren

forslagsstillerne opfordrer i det her beslutningsforslag regeringen til at gennemføre seks konkrete initiativer med henblik på at styrke en internationalisering af folkeskolen det drejer sig blandt andet om indførelse af internationale linjer hvor undervisningen kan foregå på engelsk indførelse af afgangsprøver i andre sprogfag end engelsk tysk og fransk og så ønsker

også en strategi for fremmedsprog i uddannelserne og at læreruddannelserne internationaliseres eller styrkes i en international dimension

i at der er behov for at danske elever generelt rustes til at klare sig bedre i en globaliseret verden som rykker tættere og tættere på derfor har regeringen jo også for nylig i vores folkeskoleudspil faglighed og frihed blandt andet foreslået at der udarbejdes en strategi for fremmedsprog der er nu nedsat en arbejdsgruppe som arbejder og som har fået til opgave at komme med anbefalinger til strategien for uddannelse i fremmedsprog i danmark strategien omhandler fremmedsprogene lige fra folkeskolen og ungdomsuddannelserne til de videregående uddannelser

det er min forventning at arbejdsgruppen inden sommerferien vil komme med sine anbefalinger på baggrund af de anbefalinger vil regeringen selvfølgelig vurdere hvad der er behov for i forhold til at lave en egentlig national strategi på dette felt og det bliver selvfølgelig en diskussion vi så må have med de relevante

det folkeskoleudspil som vi præsenterede skal være muligt at aflægge folkeskolens afgangsprøve i andre sprogfag end de nuværende og at elever skal kunne vælge mellem tysk og fransk

til den gældende lovgivning i folkeskolen er den internationale dimension en af de tværgående dimensioner der tænkes ind i undervisningen i alle relevante fag og målene er jo senest revideret i to tusind og ni fra skoleåret to tusind og

elleve kan kommunerne beslutte at give skolerne mulighed for at begynde undervisning i engelsk tysk eller fransk tidligere end obligatorisk det kan for eksempel være at man starter engelsk

er der i dag muligheder for at fremme internationalisering det fremgår af lovgivningen

skal sikre at der i alle fag i relevant arbejde arbejdes med

den studerendes mundtlige og skriftlige sprogfærdigheder og internationale emner så på mange måder synes jeg

at der allerede i dag er gode muligheder

set ikke uenig i at det er vigtigt at have fokus på internationalisering fordi vi jo lever i en international og global verden men samtidig mener jeg også at man i medfør af god forligsskik bliver nødt til at drøfte de ting i forligskredsene det betyder at det her både skal drøftes i folkeskoleforligskredsen

der kommer til at pågå

netop fordi vi ønsker en holdningsdiskussion om

den manglende entusiasme i forhold til at have muligheden for at

det eller trist jeg skal prøve at blive mere glad og mere opstemt ved at holde mere festlige taler jeg synes bare det er en mærkelig diskussion

have når vi har en forligskreds hvori man diskuterer det men når det så er sagt

jo sådan set også allerede nævnt at i det udspil regeringen er kommet med faglighed og frihed lægger vi også op til at gå videre jeg synes bestemt det er en vigtig diskussion jeg synes også man skal forholde sig til en en verden der bliver mere international men jeg synes nu også at det jeg sagde sådan set er en håndsrækning til en diskussion som man så må bære videre i den forligskreds vi har

set ikke uenig med min forgænger herre

få evalueret hvordan de her ting så forløber hvordan er

lov til det jeg synes måske nok vi kunne have brug for at samle op

meget villig til at diskutere de her ting og det håber jeg også vi kommer til når vi fortsætter diskussionen omkring hvordan folkeskolen kan reformeres

internationalisering af vores uddannelsessystem

eva helt tilbage i to tusind og tre

altså for fire år siden der skulle kigge på de her ting og det er egentlig forbløffende lidt

der er som giver nogle gode muligheder og så sparker ministeren det igen sådan lidt til hjørne og siger at vi snakke om på et andet tidspunkt hvorfor er der ikke sket noget før nu det er

det her meget vigtige emne som faktisk skal styrke dansk sammenhængskraft og i øvrigt også konkurrenceevnen fremadrettet

det handler om at vores børn og unge bliver i stand til at uddanne sig nationalt og globalt

store udviklingsaftaler med andre lande og ministerens svar er

nødt til at bede ministeren om at svare på hvorfor man ikke har større ambitioner når man nu

set ikke sagt at jeg ikke vil diskutere internationalisering

hvad den arbejdsgruppe siger jeg synes måske det er mest fair at man så afventer det og ser på hvad de anbefalinger er

der kommer fra det udvalg burde jo så i hvert fald være grundstammen i noget af det man mener politisk så det

set ikke af frygt for ikke at mene noget

de rigtige fag og under hvilke forudsætninger for det er jeg nok ikke i stand til lige at give det endelige svar

og kl´s arbejdsmarkeds og erhvervsudvalg er citeret for at

hvad vil regeringen og ministeren gøre for at afhjælpe den

er afgørende for at tiltrække kvalificeret arbejdskraft der drøftes

er afgørende for at tiltrække kvalificeret arbejdskraft

ikke ønsker at komme men det er fald en meget stor barriere

kan tiltrække nogle stærke skoler der kan være med til at

marianne jelved spørger om

indledt en diskussion med dansk industri for sammen med

skal gøres jeg glæder mig også over at der sker noget både i københavn og aarhus men jeg

problemet er meget stort

i relation til de offentlige skoler altså folkeskolerne når vi dog på gymnasieniveau har taget

international studentereksamen ti steder i landet er ministeren ikke villig til at overveje

finansiere et helt nyt system for at sikre at den her efterspørgsel

laves noget om er jeg villig til at diskutere det det er jo blandt andet derfor jeg

i dansk industri men også i en lang række store virksomheder som jeg også har haft dialog med tidligere fordi de har rejst det her problem for mig

det herre peter juel jensen som ordfører for venstre

over målet med forslagsstillernes initiativer og målet er jo og det er vi nok fælles om at danske elever skal rustes bedre til fremtiden

jeg kan jo se af forslagene at man er rimelig inspireret af regeringens udspil til folkeskoleforlig faglighed og frihed og det glæder mig endnu mere

der er rigtig mange gode takter i det forslag vi sidder i øjeblikket i en forligskreds og taler os nærmere ind på hinanden der taler vi også om de emner som vi drøfter her i dag

meget at vi åbenbart er rigtig tæt på hinanden

har vi jo alle sammen noget der ligger os mere eller mindre på sinde og det er faktisk derfor at vi forhandler internationalisering er også et af emnerne og jeg må forstå at det har stor betydning for dem af forslagsstillerne som også er en del af forligskredsen se i venstre opfatter vi et forlig som en slags ægteskab det skal plejes og passes og der skal være respekt for hinanden og derfor

vil vi i venstre anbefale at vi taler sammen

indgå på lige fod med alle de andre gode tanker og ideer der er til

udvikle fremtidens folkeskole og ikke mindst til hvordan vi laver verdens bedste folkeskole det vil være respektfuldt og det vil

i tråd med god forligsskik derfor

kan venstre altså ikke støtte beslutningsforslaget men afviser det

at man kan fremsætte beslutningsforslag

det ligger i tråd med mange års erfaring at hvis man fremsætter

have den generelle holdningsmæssige politiske debat men beslutningsforslaget

fra ministerens side når regeringen går ud og præsenterer

bliver det selvfølgelig bakket op af de partier der står bag regeringen jeg synes også jeg nævnte i min tale at

de gode ideer til internationalisering

med at vi skriver noget i et oplæg og så ikke argumenterer for det der hvor vi har muligheden for at gøre det jeg siger bare at god forligsskik ligger os utrolig meget på sinde

af de spilleregler vi har herinde og hvis det job at være politiker stadig væk skal være spændende og interessant i fremtiden jamen så skal vi holde os til de spilleregler så kan man sige jamen så

være med at sætte det til afstemning men jeg er jo relativt ny ordfører på området og jeg vil gerne indrømme

udtalt sig rigtig positivt om

venstre egentlig mener noget med at styrke internationaliseringen i

kommunerne valgfrihed til at de kan introducere et tredje fremmedsprog som valgfag

har noteret mig ordførerens ord og holdninger i den her debat og det vil jeg selvfølgelig

med ind i forligskredsen og så vil jeg holde ordføreren fast på det

mig til i og med at jeg har sat mig ind i det her nye område at der faktisk er givet en række dispensationer og jeg tror faktisk det vil kvalificere hele forligskredsarbejdet og

kvalificere debatten i forligskredsen hvis man lige afventer de evalueringer

så noterede jeg mig faktisk også at ministeren sagde at han var i drøftelser

de gode ideer som dansk industri havde og det vil så sige

stille det udvikler sig men min pointe er bare at

her drøftelse tager vi i forligskredsen og hvis ordføreren har læst

faktisk er nogle indsatser som

venter med en sprogstrategi der skal komme i juni som det helt store orakel

om andet og mere det her drejer sig jo også om

kunne man ikke få nogle af venstres holdninger

de elementer i forslaget

handler snævert om den sprogstrategi der skal komme i juni måned

af at vi laver en folkeskole der er så god

at selv folketingsmedlemmer vil bruge den til deres børn men nu er ordføreren for sf godt på vej til at rode rundt i folkeskolelærernes metodefrihed og det er ikke en af de veje jeg vil gå jeg vil gerne være med til i forligskredsen at opstille nogle mål således at vi kan komme derhen hvor vi skal jeg har jo sagt er rigtig gode takter i beslutningsforslaget

der ligger os meget på sinde men der er jo også nogle i forligskredsen

i en forligskreds tager man hensyn til hinanden og så snakker

man selvfølgelig ikke skal røre ved lærernes metodefrihed men er

at venstres ordfører kommer ind på det element synes venstres ordfører at det

i den danske folkeskole i dag som lærer at sige at man ikke vil

gøre brug af it eller sociale medier i undervisningen

kan jeg ligesom høre mellem linjerne at at venstres ordfører

har været imod internationaliseringen af uddannelsessystemet fra dag et og at det er det der skal være bestemmende for at alle andre partier i folketinget ikke kan arbejde med internationaliseringen i uddannelsessystemet er det sådan det skal forstås at venstre er så meget i lommen på dansk folkeparti

kan arbejde med internationalisering af uddannelsessystemet til trods for vi ved at det er det der skal geare vores børn og unge til at kunne klare sig på fremtidens arbejdsmarked

er indholdet

når ordføreren så kommer ind på hvordan

i folkeskolen og begynder at nævne konkrete ting

så går man faktisk ind og konflikter lidt med den metodefrihed som vores folkeskole har så utrolig stor glæde af det vil være meget naturligt at man inddrager de sociale medier og de ting som

andre partiers rolle og opfattelser vil jeg da ikke komme nærmere ind på

lad os holde den her snak hvor den batter

altså ikke i folketingssalen i dag

som overhovedet muligt og ikke lave forligskredsen til en kampplads der skal føres valgkamp på

i folkeskolen

venstre må jo trods alt have en politik selv om man sidder som regeringsparti og deltager i forligsforhandlinger om

hvor mange fremmedsprog som kan bruges vil venstre gerne satse på i folkeskolen og når jeg siger at skal kunne bruges er det

det rykket frem så det tredje fremmedsprog kommer i syvende klasse så kan man nemlig blive så dygtig at man også kan gå til afgangsprøve i det kunne venstre tilslutte sig den type

har en forpligtelse som en mindre og åben

at sørge for at vi ruster vores elever bedst muligt til fremtiden og da danmark i den grad lever godt af

at jo flere fremmedsprog vi kan give vores skoleelever

bedre ruster vi dem til fremtiden så nogle af de takter som ordføreren fra de radikale

selvfølgelig godt tilslutte os men vi kunne måske også godt finde på at være mere ambitiøse

sprog end dem der er gældende indtil nu

med større eller mindre frihedsgrader til kommunerne her det ville da være oplagt og man kunne så måske

folkeskolerne er attraktive det kunne da være nogle spændende måder at gå ind

lad os gå til realitetsforhandlinger i

marlene harpsøe som

sine kræfter på at klæde eleverne på med de helt basale kompetencer den ene pisa undersøgelse efter den anden senest pisa etnisk viser at eleverne har brug for at vi øger fagligheden i kernefagene og at vi særlig

gælder i særlig grad for de elever som derhjemme taler et andet sprog end dansk

mere internationalisering i

skal vi huske at der er tale om børn og ikke små voksne

skal børnene jo lære at kravle før de kan gå altså

kunne læse skrive og regne ordentligt

skal til at lære ting på et højere niveau det nytter ikke noget at skrue ambitionsniveauet så højt op i folkeskolen at vi taber de bogligt svageste elever

venstrefløjen så forhippede på det internationale og på os i dansk folkeparti virker det som om man fra venstrefløjens side er både flove og kede af

end dansk i dansk folkeparti ønsker vi ikke at negligere alt det der binder os sammen som et folk som for eksempel vores modersmål og hvis børnene ikke lærer at mestre modersmålet på en god og kompetent måde hvordan skal de så klare sig i samfundet som voksne

vi ofte den kritik fra andre partier særlig fra venstrefløjens side

er bange for fremmedsprog at vi er såkaldt forskrækkede over

afvise vi synes det er rigtig godt at man har mulighed for blandt andet

få engelsk tysk og fransk i folkeskolen vi synes det er vigtigt når man kommer ud i verden at man har mulighed for at kommunikere på et sprog fordi vi ved at danmark er en lille nation og fordi det er de færreste derude det ved vi jo som mestrer

vi synes bare at alting skal komme til sin tid derudover må vi sige at vi

det er meget mærkeligt at socialdemokratiet er en

til det her beslutningsforslag det må snart være gået op for de fleste

og de forhandlinger foregår jo ikke her i folketingssalen men i undervisningsministeriet men jeg vil opfordre til at socialdemokratiet tager deres

vi forhandler jo om en ny aftale om folkeskolen derovre og ikke her i salen så foreslår venstrefløjen også i deres forslag her at der oprettes mulighed for at flere gymnasier kan udbyde den internationale linje

ikke støtte der er allerede oprettet flere ib linjer på adskillige gymnasier og når vi

fordi ib styres fra udlandet det styres fra schweiz og altså ikke

for eksempel at der skal indføres obligatorisk dansk morgensang i folkeskolen det synes vi er

en holdningsdebat om hvordan man styrker internationaliseringen af folkeskolen

at styrke internationaliseringen

af de her seks man kunne se positivt på

som et tredje fremmedsprog og gå til

fornøjelse af men at se på folkeskolen som en institution

internationalt mener vi er forkert vi mener først og fremmest at folkeskolen skal se på på det danske og lære børnene dansk på de forskellige niveauer som børnene er på

som socialdemokratiet blandt andet foreslår

igangværende forhandlinger i undervisningsministeriet og jeg vil da bare opfordre til at fru christine antorini tager sine forslag med derover nu hvor det er at socialdemokratiet taler så varmt for de her

er at vi vi hver især må give og tage i forhold til de ting

socialdemokratiet gerne vil være med til at indgå et forlig på folkeskoleområdet

og vi vil selvfølgelig også være lydhøre over for det som socialdemokratiet gerne vil sådan

ordfører ved at socialdemokraterne

inden anden klasse skal de have et særligt kursus der løfter dem sprogligt

både og

eneste

den problematik er jeg også sikker på at

så den behøver jeg selvfølgelig ikke at uddybe så vi skal have gjort meget mere for bla

tysk og fransk for at sikre at der er lærere nok men vi skal også sikre at man reelt opretter

at eleverne nemt kan komme til og fra undervisningen og få de kompetencer

vil bare gerne anmode om at man

vi i dansk folkeparti slet ikke vil have noget som helst med fremmedsprog at gøre for

slet ikke det det handler om det det handler om er

gerne vil have at tingene skal ske til hver sin tid vi synes

kan støtte vi mener først og

undersøgelser som jo altså er internationale undersøgelser i oecd regi de her pisa undersøgelser bruger man som et argument for at dansk

man godt lytte til når det drejer sig om pisa undersøgelserne men det er også

gøre noget i forhold til en internationaliseringsstrategi og gøre noget

at styrke sprogfagene

som ordføreren gør grunden til at vi selvfølgelig nævner for

pisa etnisk er at ifølge pisa etnisk som kom

folkeskolen ikke nødvendigvis er

læsningsindsats

startede i skole da dansk folkeparti blev en del af folkeskoleforliget det er dermed

igennem de år hvor dansk folkeparti har siddet tungt på dansk folkeskolepolitik at de her børn har gået i skole

vokset op og er gået ud af skolen uden at have de fornødne kundskaber i forhold til at kunne tage en ungdomsuddannelse så det forstår jeg udmærket godt at dansk folkeparti tager på sig og er meget meget optaget af men det vi taler om her er faktisk en internationaliseringsstrategi som ifølge

fordi det at lære flere sprog jo faktisk kan være en stor force sågar for de her tosprogede elever så

at det er den her vej dansk internationaliseringsstrategi for vores

er jo medforslagsstiller på det her forslag så det er da også min forventning

så tager man det her forslag med til forhandlingsbordet så det ser vi frem til og så må vi jo forhandle os frem til et resultat

de unge mennesker der startede da dansk

begået et kæmpe svigt og jeg vil bare minde folketinget om her i dag

nogen der virkelig har begået et svigt så er det venstrefløjen i folketinget

kolossalt pres på hele vores velfærdssystem

folkeskolen kan vi jo blandt andet se de udfordringer det har givet at vi i danmark slet ikke har været gearet til at tage imod

i ti år og det er ikke blevet spor bedre derfor spørger jeg

insistere på at få en undersøgelse eller en analyse allerhelst af hvad det er man gør forskelligt i de nordiske lande hvorfor skal danmark blive ved med at være det land der gør det her dårligst af alle de nordiske lande

tænkes at fru marlene harpsøe kunne bidrage til at vi gør det bedre

en politisk holdning man giver til kende så kunne man jo tale

jeg sige at i forhold til det her med at blive bedre

er blevet færre elever af anden af folkeskolen uden de helt basale kompetencer så det er

men vi har lang vej endnu og jeg må bare sige at

mener vi at der er behov for at intensivere

må styrke det sprog som man har behov for

man bor i danmark og det er dansk

bedre når vi har haft pisa til at kunne undersøge og sammenligne med andre lande hvorfor bruger fru marlene harpsøe ikke det til at insistere på at finde ud af hvad det er vi gør dårligere

kunne lære af sverige norge island og finland de er dog tæt på os i kulturkreds

afskrækker os ikke at kunne sammenligne os

med andre lande men jeg må bare insistere på at man

det mindste blevet bedre for de elever som har anden etnisk herkomst end dansk det er faldet med omkring ti procentpoint så det er i bedring men det kan blive endnu bedre vi har bare ikke lyst til

uden de helt basale kompetencer på plads

fem og halvfems procents målsætningen vi vil så gerne have at så mange som

kompetencer på plads så tidligt som muligt så vi er faktisk

tid at det danske uddannelsessystem geares til en verden der er større end danmark globaliseringen er en realitet og har været det længe og derfor er det også så vigtigt hvis vi skal sikre et stærkt velfærdssamfund fremadrettet at danske børn og unge rustes til et arbejdsmarked hvor landegrænserne ikke er den samme barriere som de har været tidligere og samhandel eksporteventyr og ny viden på tværs af landegrænser skal bære os endnu videre som det videns og kommunikationssamfund

men også for den enkelte er det at have forståelse for sin omverden at kunne nogle sprog også mere end to at kende andre kulturer og forstå andre som

anderledes ud og gør tingene på en anden måde af allerstørste vigtighed hvis man skal blive en demokratisk dannet medborger som skal kunne begå sig i en verden der i stigende grad handler kommunikerer og samarbejder på kryds og tværs af landegrænser og regioner derfor fremsætter en samlet opposition det her beslutningsforslag som har til formål at skubbe gang i den internationaliseringsstrategi som både eva og regeringens eget råd for internationalisering af uddannelserne har anbefalet over hele linjen peges der på at det er vigtigt at udfordringen med internationaliseringen tages op på alle niveauer og i hele bredden af vores uddannelsessystem derfor tager det her beslutningsforslag også sit udgangspunkt i de anbefalinger der er kommet fra regeringens råd fra eva og fra evalueringer

åbnes mulighed for internationale linjer på folkeskoler hvor undervisningen foregår på engelsk i både matematik

andre fag hvor det giver god mening at styrke en international dimension

mulighed for at gå op til en anerkendt eksamen på engelsk som supplement til folkeskolens danske afgangsprøver vi ønsker at it og sociale medier i højere grad bruges som

for eksempel gennem venskabsklasser sprogklasser kulturforståelse

videreuddannelse der skal åbnes mulighed for at tage folkeskolens afgangsprøve i andre sprogfag end engelsk tysk og fransk der skal udarbejdes en samlet strategi for fremmedsprog i uddannelserne herunder i folkeskolen og det skal være en strategi der sætter fokus på hvordan danske elever og studerende får tilstrækkelige fremmedsprogskompetencer til at klare sig i en globaliseret verden læreruddannelsens internationale

eksempel gennem praktikforløb i udlandet så er sådan set nok at tage fat på

regeringen jo som vi nærmest også får afsløret her i dag har været i lommen på dansk folkeparti vi er nødt til at ruste vores børn og unge til fremtidens arbejdsmarked og fremtidens globalisering og det er også derfor at det er sfs store håb at v og k vil komme til fornuft og følge egne råd vejledninger og tidligere

klare intention bare sådan lige frisk fra fad

i en kommende regering hvis skaden skulle ske og venstrefløjen

og partier og med dem

og står inde for de aftaler

skulle være så uheldige at få fru helle thorning schmidt som statsminister i det her land så kan vi gå ud

de aftaler man har lavet

og jeg håber ikke at det er det det her er udtryk for

til fru christine antorini som jo er med i folkeskoleforligskredsen

at årsagen til at nogle af de ting vi i

ikke at vi har nedlagt traditionen for forlig

snart længe siden haft nogle af de dygtige unge fra fredericia der

i deputation i vores udvalg

afgangseksamen vi synes

men noget man også kan bruge professionelt i sit arbejdsliv

godt kunne ønske sig men jeg håber at vi kan få en drøftelse

nogle af de her forslag ind i de drøftelser vi har

og at gøre det i et bredt forlig og at socialdemokraterne også ønsker

er til glæde

sådan at vi tilstræber at der ikke laves en total kursændring hvis skaden skulle ske og vi fik en

håber vi kan fastholde forligsskikken og derfor må jeg indrømme at jeg stiller mig lidt

politisk diskussion og jeg mener at vide at den hører hjemme i folketingssalen

forlig på en lang række områder i det her folketing og

sig at tage politiske diskussioner her i folketingssalen for det er det vi har folketingssalen til

kunne man ikke forestille sig

at ordføreren kunne begynde at forklare på en tydelig måde så alle kan forstå

lommen på sf på andre områder men sådan betragter jeg det aldeles ikke det

ikke der lægges op til at man skal vedtage noget hen over hovedet på forligspartier og på kryds og tværs af de aftaler man har lavet

med strategi for fremmedsprog som allerede er

it og sociale medier kan i den grad også bruges for eksempel i relation til venskabsklasser

at der netop er en forligskreds på det her område og at der ikke er enighed i den forligskreds

i lommen på nogen fordi man indgår forlig med dem

betragtede det sådan set næsten som en kærlighedserklæring da det her forslag

som noget vi gerne vil arbejde videre med

et venligt forsøg på at kopiere konservativ politik at tage det ned i folketingssalen

en forligskreds der blokerer for det men det ændrer jo

her beslutningsforslag

at styrke internationalisering

at vi har et forlig og derfor tager hensyn til forligsparterne på det her område

er noget som jeg uden betænkning ville kunne gå ind

mener jeg egentlig at der allerede er noget i gang så der er noget der der skal drøftes og punkt seks er jeg i tvivl om kunne indplaceres i den nuværende læreruddannelse så derfor er det en større drøftelse for at kunne få det indplaceret men

forligskredsen også selv om fru christine antorini konstant siger at hun ikke vil være med til det

forligskredsen hvis der skulle komme en anden regering

ikke gør det og så i stedet for arbejde for at vi i den eksisterende forligskreds får skabt den bedst mulige folkeskole det er

set det de fleste af os bruger de fleste af vores ikke lyse

nogle af dem er også mørke men alligevel vågne timer

forsøge at få skabt et godt resultat for folkeskolen og det må trods alt være det vigtigste

forligskredsen det fik mig til at tænke på to tusind og et folketingsvalget hvor man efter

krav om modersmålsundervisning det gjorde man så og brød dermed folkeskoleforligskredsen det var bare noget jeg kom i tanker om egentlig ville

jeg rose ordføreren fordi

punkter i det her forslag det synes jeg borger rigtig godt

at fru charlotte dyremose er enig i at vi ikke bare kan vente og blive ved med at udsætte initiativer på det her område vi er nødt til at gøre noget inden for en relativt kort periode

hvad der kan ske med folkeskolen hvis der skulle komme en helt anderledes forligskreds på det her område

til det andet i forhold til om der er behov for noget her

og at vi får set de gode resultater og jeg håber naturligvis på

de rigtig gode forsøg der er i gang og får set de gode resultater og dermed får bevist at det her er noget der er behov for at det så også er noget vi kan få fremmet så hurtigt som

dyremose ikke fremhævede som nogle der var klar enighed om var det fordi det var godt i gang

set ikke noget i beslutningsforslaget som helhed der afskrækker det konservative

til hvordan man kan tilrettelægge læreruddannelsen i praksis

jeg ikke nødvendigvis lige vil tilslutte

det er en lidt latterlig diskussion det her med at sidde

ikke alligevel helt ærligt det relevante her må være at vi prøver

lave nogle brede forlig af hensyn til folkeskolen og at vi prøver på

alle sammen ønsker at skabe forbedringer

laver et forlig som kan kombinere de ting vi alle sammen

nogen hemmelighed at nogle af os havde ønsket at vi gik mere i

det har vælgerne naturligvis krav på at vide

såkaldt oplyste debat jeg tror det giver mere mening at vi

som ordfører for det radikale venstre

jeg vil gøre det med det konkrete billede at vi er borgere i det nationale samfund

også unionsborgere i den europæiske union og vi er verdensborgere i fn regi og vi har faktisk rettigheder og pligter på alle tre demokratiske niveauer

en stigende gensidig afhængighed

og fælles løsninger på en lang række områder i den verden vokser vores børn op og derfor er det jo fuldstændig afgørende at vi også forbereder vores børn og unge mennesker til den internationale dimension der er vigtig i vores liv

faktisk skal blive bedre til at håndtere bedre til at blive bevidste bevidste om

af folkeskolens stofområde vi taler om her det betyder også

de forskelle og ligheder der er imellem os

vi er indstillet på at give folkeskolen bedre muligheder

det vil sige at jeg synes det er vigtigt at vi får engelsk gjort til så godt et sprog at vi kan tale om at vi faktisk er tosprogede i danmark

hvad de elever kunne de talte engelsk med deres lærere

dansk med hinanden og de havde en fantastisk flot engelsk udtale

får mulighed for at blive dygtige på den måde

alle timer i en folkeskole skal kunne være på engelsk og jeg synes også at det er rigtig vigtigt at man

ligger jo blandt andet en mulighed for at give udenlandske forældre mulighed for at deres børn går

folkeskole men bliver undervist på for eksempel engelsk og

på et andet sprog end dansk det er jo særlig vigtigt for forældre der ikke regner med at være her hele deres liv men kun i en

rigtig vigtigt at vi giver mulighed for at styrke fremmedsprogsundervisningen i danmark vi anerkender i det radikale venstre at

ser så lovende ud nu med hensyn unge der har flere fremmedsprog som deres kvalifikationer og derfor er vi meget indstillet på at lade fremmedsprogsundervisningen starte tidligere

det ville også give mulighed for at lade skolerne og kommunerne være mere fritstillede

fru charlotte dyremose gjorde opmærksom på allerede på læreruddannelsesniveau i gang med at styrke den internationale dimension i

det vil sige venstre og konservative

overvejer hvordan vi skal bære os ad økonomisk med at indpasse flere internationale gymnasier som muligheder rundtom i landet jeg synes det må give stof

meldinger som vi får fra den anden side af folketingssalen nemlig behovet for at virksomhederne kan tilbyde deres udenlandske medarbejdere at deres børn og unge mennesker kan gå på kvalificerede internationale skoler i danmark det er simpelt hen det mindste vi kan gøre når vi samtidig alle er enige om at vi skal kunne tiltrække kvalificeret international arbejdskraft

af den seneste rapport fra rådet

hvor det påpeges …

alle til gode og ikke blot være forbeholdt de bogligt stærke er der behov for en markant kursændring så den internationale dimension for alvor bliver en naturlig del af skolens virke og elevernes hverdag det er altså et råd nedsat af regeringen der kommer med den her anbefaling det synes det radikale venstre er noget af det mest centrale at

at det her ikke kun er for dem der er gode til sprog eller dem der er gode til

vi simpelt hen tager fat i de dimensioner der gør at vi kan få alle børn og unge med derfor er hele arbejdet med it og sociale medier jo

fokuspunkt af mange grunde men også på grund af at man kan skabe den mulighed for

at det kan bredes ud til alle

langt mere international kontakt end vi har set tidligere og hensigten er jo at det her forslag

tilpasse folkeskolen til den forandring målet er ikke bare at vi skal blive bedre til at sælge ting ude i den store verden eller klare os bedre i den internationale konkurrence målet er at vi kan give eleverne i folkeskolen et globalt udsyn som gør at de kan fungere som demokratiske borgere i en stadig mere internationaliseret verden

brug for en samlet strategi for internationaliseringen hvor vi ser på hvordan man kan et bredt løft til den internationale dimension i folkeskolen vi skal sikre at alle elever kan lære at navigere

netop den her dimension er afgørende for os nemlig at give alle børn og unge forudsætninger for at kunne

handles nu ligesom vi skal sikre at læreruddannelsen kommer til at afspejle en internationaliseret verden for eksempel gennem at lærerstuderende får bedre mulighed for at komme til udlandet under deres studier det er i den forbindelse helt afgørende for os at vi ikke kommer til at tvinge studerende ud i en øget grad

også lige understrege at det er vigtigt for enhedslisten at det her ikke betyder at vi kommer til at pålægge alle at tale engelsk hele tiden

eller at vi går væk fra dansk som hovedsprog i undervisningen

åbner op for at kommunerne kan bruge engelsk og andre fremmedsprog på flere områder end i dag det er vældig fornuftigt det er stadig væk enhedslistens holdning at dansk skal kunne anvendes overalt i vores uddannelsessystem og det rykker det her forslag ikke ved muligheden for for eksempel at følge

engelsk er netop en mulighed og ikke noget man skal tvinges ud i hvis man for eksempel ikke har forudsætningerne for at lære i andre fag

at v og k ikke bare melder ud at de kan stemme for så til den her mærkelige diskussion der har været under debatten om hvorvidt man må diskutere politik når der findes et forlig

her i salen

til politik og til hvad der foregår

diskutere politiske spørgsmål i folketingssalen

meget vigtig dimension af de kundskaber og kompetencer elever skal have med sig videre af mange forskellige grunde danmark er et lille land et lille sprogområde men har levet og lever godt af at

og en tæt samhandel med en række lande i hele verden vi ved hvor meget det betyder at man kan kommunikere på forskellige sprog

igennem mange mange år som en del af den vifte af ting

enten dansk eller internationalisering eller enten dansk eller

elever i folkeskolen og som min kollega fra enhedslisten også fremhævede er at man selvfølgelig

på det der er vores modersmål og som er forudsætningen for at man kan lære alle de andre fag uanset om vi snakker dansk engelsk matematik eller naturfag

når vi rejser debatten her i folketingssalen

løft til at fokusere på hvordan vi som danskere klarer os bedst muligt i en international og stadig mere global verden vi synes det har været

at regeringen tidligere har nedsat rådet for internationalisering

det egentlig er elever og studerende skal kunne for at være bedst muligt rustet til den globale verden

og som kan fremme internationaliseringen og hvorfor man skal fremme internationaliseringen i folkeskolen

globalt perspektiv at man i folkeskolen sikrer at danske elever og studerende opnår globale faglige kompetencer interkulturelle kompetencer og globalt udsyn

skoler og uddannelsesinstitutioner til attraktive samarbejdspartnere og understøtter danske uddannelsesinstitutioners udvikling af attraktive faglige miljøer der bidrage til at tiltrække og fastholde højt kvalificeret arbejdskraft i danmark

at hvis internationaliseringen skal komme alle til gode og ikke blot være forbeholdt de bogligt stærke

så en international dimension for alvor bliver en naturlig del af skolens virke og elevernes hverdag

mere overordnede diskussion her i folketingssalen ikke for at komme ud i sådan

en christiansborgsnak om forlig og ikke forlig men fordi vi mener

at det var vigtigt for regeringen at gå ind og ruste elever og studerende

mest ude med en række forslag der styrker internationaliseringen i folkeskolen herunder muligheden for internationale klasser også i folkeskolen sådan at det ikke kun er

partout skal vælge en privatskole hvis

hånd til regeringspartierne

at bruge ganske kort tid på beslutningsforslaget og egentlig bare henviste til at det kunne

behov for at have den her fælles forståelse af nødvendigheden af at det

dansk sprog som forudsætning for at ruste os til den globale verden

i andre sammenhænge vi respekterer selvfølgelig at der er en folkeskoleforligskreds der skal vedtage eventuelle ændringer

vi med det her forslag som med en række andre beslutningsforslag

at vi har førstebehandlingen til at have den politiske drøftelse

afstemning men det ændrer jo ikke ved at vi håber det kan inspirere regeringen til

de vil vide at der vil være en massiv støtte fra socialdemokraterne sf radikale og enhedslisten til at gennemføre de ting som regeringen også selv har foreslået

ministeren og venstre ikke er så vilde med at diskutere hvordan vi styrker det

man måske alligevel gå lidt mere konstruktivt ind i det når der kommer en

vi mener det er vigtigt og det er ikke kun os der siger det det er der rigtig mange der siger både fra erhvervslivets organisationer fra uddannelsesverdenen og som sagt også fra de eksperter som regeringen selv har trukket

er forhandlingen sluttet jeg foreslår at

til folketingsbeslutning henvises til uddannelsesudvalget hvis ingen gør indsigelse

et beslutningsforslag som folketinget har behandlet tidligere eller i dele af det er sådan at der nu i forhold til det

at beslutningsforslaget består af tre dele lad mig kort redegøre for regeringens synspunkter i

su gives til ulønnede i uddannelse det princip gælder også ved tildeling af lån

elevernes løn og arbejdsvilkår når de er ansat hos en arbejdsgiver er

så også reguleret gennem kollektive overenskomster regeringen

elevlønnen er det sådan at elevlønnen ikke er fastsat ved lov

erhvervsuddannelsernes § fem og halvtreds stykke

sikrer at lønnen til elever med uddannelsesaftaler mindst svarer

elevernes løn og arbejdsvilkår når de er ansat hos en arbejdsgiver er reguleret af kollektive

vi heller ikke støtte den del af beslutningsforslaget jeg noterer mig også i dag at lo er ude med lignende synspunkter

der bliver givet udtryk for af los uddannelsespolitiske sekretær ejner holst i det meget kendte medie altinget hvor han jo giver udtryk for nogle af de samme bekymringer som

det tredje element

i skolepraktik skal sikres en barselydelse det er jo efter gældende regler sådan at

bør gives frihed fra skolen i forbindelse med barsel i samme omfang som elever med uddannelsesaftaler

med baggrund i de tre elementer

meget ringere end studerende som vælger en gymnasial uddannelse

synes ministeren

su støttet vej og hvis ministeren ikke mener at det er rimeligt at

parallelisering imellem su modtageres mulighed for at låne og erhvervsuddannelsesunges

et overenskomstmæssigt område

en vej ud dér punkt punkt 2 man kan jo sagtens løse problemet med at løfte indkomsten for en forsørger

ved at have et særligt bidrag som ikke kommer fra arbejdsmarkedets parter men kommer fra en af statens kasser kunne ministeren overveje den løsning

handler jo om at give de unge nogle rimelige muligheder for også at gøre deres uddannelse færdig

jo er at man ønsker at tage et opgør med

gennem et af elementerne

som forslaget ligger her vil forslagsstillerne pålægge regeringen at gribe ind i en kollektiv overenskomst jeg havde ellers det

indtryk at et bredt flertal anerkendte principperne for løndannelsen på det danske arbejdsmarked hvor det er arbejdsmarkedets parter der gennem en overenskomstforhandling blandt andet aftaler rammerne for elevlønnen lad mig fortælle en historie

med andre nyvalgte inviteret op på lo skolen ved helsingør som en slags introduktion om fagbevægelsens rolle i det danske samfund

der inviterede og jeg husker tydeligt harald børstings ord om at det danske arbejdsmarked til enhver tid har det bedst såfremt man fra folketingets side forstår at respektere parterne på arbejdsmarkedet og det skulle nok forstås på den måde at der var noget parterne forhandlede på arbejdsmarkedet

historien var at dette møde på lo skolen fandt sted lige før en stor offentlig konflikt så opsangen til de nyvalgte politikere var en opsang til venstrefløjen der ville diktere vilkårene i overenskomsten helt uden om parterne på arbejdsmarkedet og på den måde fratage arbejdstagerne den mulighed

at gøre brug af deres kampskridt utroligt men sandt i forslaget hedder det og jeg citerer enlige forsørgere på erhvervsuddannelserne får samme økonomiske vilkår som forsørgerne på de videregående uddannelser jamen elev eller praktiklønnen fastsættes som mindstelønnen efter en forhandling mellem parterne i overenskomster og varierer derfor fra uddannelse til uddannelse det vil sige at de laveste begyndelseslønninger for elever

de højeste slutlønninger er på knap attentusind kroner per måned nogle ville vinde andre ville tabe hvor skal niveauet ligge det er en af grundene til at venstre ikke kan støtte forslaget ministeren redegjorde på en meget sprudlende måde for de enkelte elementer i beslutningsforslaget

tilføje yderligere omkring de andre elementer men

de unge der har valgt en erhvervsfaglig uddannelse og som i løbet af deres uddannelse bliver gravide og bliver forsørgere og som er på elevløn i noget af tiden

det vi har gjort i forslaget her er jo at sige at de skal have det samme samme økonomiske niveau som man har hvis man er på su

tredje år der er højere end su for forsørgere skal de selvfølgelig

noget tilskud de skal bare have fyldt

det laveste niveau for eksempel på tusind kr skal der fyldes op til de

su klip som forsørgere på su har det er meget enkelt

for at gøre forskel men det skal spørge venstres ordfører om er om ikke venstre selv kan bidrage med forslag til hvordan vi løser den her opgave for sidste gang vi behandlede det

var alle partier enige om at vi skulle finde løsninger på

i folketinget

får elevløn jamen så har man jo også mulighed for at få adgang til det særlige børnetilskud til uddannelsessøgende forældre som gives efter lov om børnetilskud

så der er jo mere der skal indregnes i det regnestykke

hvis vi kunne blive præsenteret for en mere konkret model

jeg synes faktisk at det her er noget som arbejdsmarkedets parter må tage stilling til

komme med et udspil til hvordan man kan sørge for at unge mennesker ikke falder fra

pludselig bliver forsørgere midt i deres uddannelse men det er ikke noget som jeg vil gå ud og pålægge arbejdsmarkedets parter

nogle løsningsmodeller som vi bør kigge på inden vi fra christiansborg begynder at blande os i en kollektiv overenskomst

en skolepraktikordning

får man langt mindre end en ung

nemmere og eventuelt mere smidigt men jeg vil også gerne

ordfører ikke vil overlade det her til arbejdsmarkedets parter man vil gerne parkere landets økonomiske politik hos arbejdsmarkedets parter men det her lille spørgsmål som indgår i en

oplæse ordførertalen socialdemokraterne sf de radikale og enhedslisten foreslår at forsørgere på erhvervsuddannelserne der bor sammen med en anden uddannelsessøgende og enlige forsørgere på erhvervsuddannelserne skal have samme økonomiske vilkår som forsørgere på de videregående uddannelser

en anden uddannelsessøgende og enlige forsørgere der modtager elevløn får samme lånemuligheder som su modtagere og at forsørgeres elevløn mindst skal ligge på niveau med suen til forsørgere det foreslås endvidere at elever på erhvervsuddannelserne som er i skolepraktik

er en genfremsættelse men dog er forslaget om at sikre elever på erhvervsuddannelserne

en barselydelse nyt i forhold til det der tidligere er fremsat

det betyder at hvis man er forsørger eller enlig forsørger oplever man en stor lønnedgang når man går fra grundforløb til hovedforløb en enlig forsørger på grundforløbet

og forsørgere på grundforløbet

og her kan lønnen variere fra otte tusind til

kan miste halvdelen af sit forsørgelsesgrundlag

er helt urimelig og skal vi nå vores målsætning om at fem og halvfems procent af alle unge skal have en kompetencegivende uddannelse er en ligestilling nødvendig ellers risikerer vi at støde unge der ønsker sig en erhvervsuddannelse

berettigede uddannelser så de får samme lånemuligheder som su modtagere

skolepraktikelever da de ikke har den mulighed i dag

fagbevægelsen og arbejdsgiverne skulle være imod ordningen med at give elever der er forsørgere samme vilkår som andre unge i uddannelse med su og at de betragter det som et indgreb i den såkaldte danske model i forhold til overenskomster med videre selv om den danske model nogle gange kan være lidt svær at danse med bekender vi os til den

vi er villige til at se på hvorledes vi finansierer dette forslag men det skal stå helt klart at vi ikke kan acceptere den

elever i erhvervsuddannelserne det drejer sig om cirka tre tusind seks hundrede elever der på baggrund af denne forskelsbehandling risikerer at måtte opgive deres uddannelse og da ikke på grund af manglende færdigheder men alene på grund af dårlig økonomi derfor vil socialdemokraterne gerne understrege at der skal findes en løsning på dette problem i samarbejde med parterne

ikke rimeligt at unge der vælger erhvervsuddannelsen

unge der er på en en su finansieret uddannelse

der slet ikke uddybet hvordan man vil finansiere det her beslutningsforslag og det synes vi er rigtig ærgerligt fordi

også følges af en økonomisk plan for hvordan man vil finansiere det men det fremgår ikke af det her forslag så synes

en såkaldt gentlemanaftale her i folketinget

fru christine antorini gik herop

at folketinget skal ind at blande sig i elevernes løn men det må

og enlige forsørgere der modtager elevløn får samme lånemuligheder som

su modtagere punkt to at forsørgeres elevløn mindst skal ligge på niveau med su’en til forsørgere og punkt tre at elever på erhvervsuddannelserne som er i skolepraktik skal sikres en barselydelse

til punkt en nemlig det at give enlige forsørgere mulighed for samme lånemuligheder som

su forhandlingerne og det glæder mig selvfølgelig at en lang række partier i folketinget her i dag bakker op om det forslag og jeg håber

når det så er sagt foregår forhandlingerne om

hvis man egentlig mener noget med det punkt to

som omhandler at elevlønnen for forsørgere skal ligge på niveau med

er et sympatisk forslag men vi deltager jo ikke i folketinget i forhandlingerne om løn og overenskomstaftaler på det danske arbejdsmarked det er andre parter som af egen fri vilje gerne selv vil klare

at vi i folketinget ikke blander os i hvad fagforeningerne fagforeningerne og arbejdsgiverorganisationerne forhandler om og

hvilket resultat de kommer frem til men det vil man altså fra venstrefløjens side

og gad vide hvad vennerne i fagforeningerne egentlig synes om det men det skal så siges

for at elevløn det kræver bare at man forhandler sig frem til et resultat om dette og det er jo arbejdsmarkedets parter der skal forhandle sig frem til det resultat det er

punkt

omhandler elever der i skolepraktik skal have udbetalt en barselydelse i forbindelse med graviditet

sympatisk forslag men igen hvad så med finansieringen i beslutningsforslaget står der blot at pengene skal findes på finansloven det er et meget vidt begreb det er simpelt hen for ukonkret

er jo meget meget nemt at fremsætte beslutningsforslag der koster penge

så også kan finde pengene til dem jeg håber i hvert fald at man

i forbindelse med den her behandling i folketingssalen

af afgørende betydning for os i dansk folkeparti

vi afviser forslaget med de bemærkninger

en erhvervsuddannelse end hvis du vælger en gymnasial uddannelse

unge som vil være på en anden su finansieret uddannelse

enlige forsørgere eller er på en skolepraktikordning

hvordan de kan ligestilles med unge på de gymnasiale uddannelser og som står i en tilsvarende situation

unge der vælger en erhvervsudannelse for at bruge

jo foreslået

i medierne jeg har sagt det her i dag og jeg har sagt det ved forhandlingsbordet i su forligskredsen

og man bagefter skal i praktik

kan tage sit su lån med sig i praktikken det er noget af det vi har foreslået så jeg

at vi ikke er optaget af forsørgernes forhold på erhvervsuddannelserne for det er

at det at man bliver mor eller far

skal være en belastning eller en forhindring for at man tager en uddannelse vi skal tværtimod gøre

der stor risiko for at de falder fra og det

de skal have su mens de er der

når de er

er at man kan kigge på aer ordningen aer ordningen er

en mulighed for at understøtte

erhvervsuddannelse der bygger på et vekseluddannelsesprincip og derfor siger vi at aer ordningen er en af

allersidst på side tre i det beslutningsforslag som

ret ukonkret og det er det jeg sætter spørgsmålstegn

udmærket at fru christine antorini går herop på talerstolen og læser en tale op for en anden vi har ikke mulighed for at stille socialdemokratiet nogen spørgsmål og efterfølgende

har mulighed for at stille kritiske spørgsmål til socialdemokratiet og deres finansiering

der er ikke flere korte bemærkninger

gennemføre den uddannelse de er begyndt på det vi har på dagsordenen i dag er strengt taget et lille både politisk og økonomisk problem for det omfatter faktisk ikke ret mange mennesker men for de uddannelsessøgende på erhvervsuddannelserne der med de nuværende regler møder den økonomiske mur ved graviditet er det et stort problem som vi bør løse hurtigst muligt de gravide studerende på de videregående uddannelser har jo som

su modtagere mulighed for ekstra støtteordninger men for sf er det altså ikke finere eller mere samfundsgavnligt at gå på universitetet

vi ved at det har betydning for at fastholde de studerende at er ordentlige vilkår hvis de

frafaldet på erhvervsskolerne er jo alt for stort og vi bør fjerne åbenlyse og urimelige forhindringer for at de unge kan gennemføre deres uddannelse det kan såmænd være en stor nok udfordring i sig selv i at blive gravid samtidig med at man uddanner sig

og varerne på hylderne i butikkerne koster da vistnok det samme uanset om man er studerende eller lærling men lærlingen risikerer at miste halvdelen af sin indkomst når uddannelsen fortsætter fra grundforløb til hovedforløb

aflønningen af eleverne er jo et tema som forhandles mellem forbund og arbejdsgivere

vi ønsker at diskutere den nærmere udformning af reglerne med parterne men resultatet skal være

mellem studerende og lærlinge ophører finansieringen kunne eventuelt inddrage

særlige børnetilskud til unge gravide på erhvervsuddannelserne

sig oprettelsen af en særlig barselfond med tilskud fra både det offentlige og private arbejdsgivere mulighederne ligger foran os men de nærmere regler skal aftales i en forhandling sf støtter også at der indføres en særlig barselydelse

få økonomien til at hænge sammen samtidig med familieforøgelse og alt det andet man skal have til at hænge sammen i den forbindelse nattesøvn og alt muligt andet et ganske alvorligt forslag vi her behandler

og så høre

en af medforslagsstillerne stå her og sige at vi

det her er jo absolut et opgør med den model og

ind for vi mener at det skal reguleres af arbejdsmarkedets parter

regulering af det her

der ligger her uanset at vi absolut anerkender at det for den enkelte kan være en ganske stor økonomisk udfordring

sådan at der via den sociale lovgivning er mulighed for at man får forskellige

er børnetilskud til enlige forsørgere med uddannelse der er boligstøtte der er

og tilskud til enkeltudgifter og den slags som jo

ligger i den almindelige sociallovgivning hvor

hvis man netop ikke har en bestemt indkomst

hvis vi gør det sådan at vi helt fast belønner

med et ekstra tilskud oveni hvorfor skulle nogle brancher så tilskyndes til nogen sinde at give en elevløn som kommer op på su niveau

hensigtsmæssigt og rimeligt at man tænker på i sine overenskomster at de her unge mennesker

i en særlig udsat situation og det er som det tidligere har været nævnt jo ikke særlig mange så derfor måske heller ikke en uoverskuelig økonomisk udfordring i forbindelse med overenskomstforhandlingerne

ind med en politisk gulerod der gør netop det modsatte altså giver en gulerod til dem der ikke løser problemet

overenskomstsystem der fungerer hensigtsmæssigt

må jeg ikke lige minde om at aer pengene jo sådan set samles ind og deles ud med det formål at sikre nok praktikpladser og der må man da i sandhed sige at vi særlig i disse kriseår har haft en

som aer ordningen jo skal være med til at løfte så godt som muligt sådan så de her unge ikke risikerer at falde fra deres uddannelse fordi de ikke kan få en ordentlig praktikplads

hvis jeg synes det er et problem hvad er så min løsning

altid man nødvendigvis har en god løsning selv om man kan se

også godt se løsningen løsningen ligger hos arbejdsmarkedets parter

den politiske løsning og den der lyst og vilje til altid at gå ind og sige nu er vi som politikere

voldsomt aktive og nu skal der være handling og nu skal i bare se venner er jo altså at hvis vi først går ind og piller ved det her så har vi altså en stor risiko for at vi smadrer det system som vi har på det danske arbejdsmarked og som fungerer

også det er derfor at man i dagens aviser kan se nogle af venstrefløjens sædvanlige venner være noget bekymrede for det

ordførere være så fantastisk omsorgsfulde over for den danske model det er de partier

parter om at forsøge at få løst problemet

jo sådan set også det vi et eller andet sted

i den her debat vel lægger

ret klart signal til arbejdsmarkedets parter om at det er noget man

måske kombination af løsninger hvor man inddrager aer der er det simpelt

oprettelse af praktikpladser i udlandet alt muligt andet og alle mulige andre aktiviteter

sig aer indgå i en model måske sammen med

problemerne valgte vejen at sige

eventuelt i en aer konstruktion

praktikpladser det er vist sådan nærmest formålet med det

omkostningsfuldt for for virksomhederne at oprette de praktikpladser

god løsning vi lytter

meget gerne som jeg også startede med at sige

der absolut ingen som helst tvivl om at der er en gruppe unge her som står med

det anerkender vi absolut også men det vi har svært ved er at komme med en løsning som vi ikke frygter

underminere det system vi har på det danske arbejdsmarked det ville vi altså være

jeg jo tilføje at jeg måske er en lille smule undrende på på linje med visse andre over at at det her kommer fra partier som mener at

at finde femten milliard kroner på det danske budget i udbud hos arbejdsmarkedets parter

men man kan ikke tiltro dem at løse den her opgave der ville jeg måske hellere

uddannelsessystemet det handler om at

skal forhindres i at tage en uddannelse fordi man vælger at få børn hvis den uddannelse tilfældigvis er en faglig

er ikke rimeligt at forsørgere på uddannelser hvor der er praktik skal stilles ringere end forsørgere på uddannelser med

bleer eller klapvogne hvis man er i lære som frisør end hvis man for eksempel læser dansk på universitetet hvis regeringen mente deres fem og halvfems procents målsætning

seriøst burde det jo være den mindste sag i verden

som forsørger det er ikke i samfundets interesse at vi forhindrer unge der tilfældigvis får børn i at gennemføre deres erhvervsuddannelse

det undrer mig meget at både v k og o er så kritiske som de er

for os alle sammen at fjerne de her barrierer

hvorfor skulle det dog være sådan at man skal være bedre stillet fordi man læser på universitetet og har børn end hvis man er ved at tage en faglig uddannelse og

at alle partier og ministeren har anerkendt at der er et problem eller en opgave som vi måske skulle prøve om vi ikke kunne få løst ikke måske

provokere alt for meget men problemet anerkendes det drejer sig om i størrelsesordenen tre tusind seks hundrede unge på erhvervsuddannelserne der er nogle forsørgere som

der i visse tilfælde er meget lav når man er forsørger jeg er fuldstændig på det rene med det er

område sidste gang vi behandlede et tilsvarende forslag

den her sag og det gjorde jeg faktisk jeg har

jeg har også henvendt mig til dansk industri som dog ikke svarede på min henvendelse

alt sammen været mægtig positivt fordi også de parter anerkendte problemet men de kunne bare

ikke vilje til det på det tidspunkt derfor har vi genfremsat forslaget fordi vi så er nødt til at

at finde andre veje vi kan ikke på den ene side sige at vi går ind for fem og halvfems

gøre os rigtig meget umage med at få alle fem og halvfems procent i mål og så samtidig ikke interessere os for de ting der blokerer for at unge som i virkeligheden kunne gøre deres uddannelse færdig bliver forhindret i det

andre vilkår end su modtagerne vi har anerkendt problemet i su kredsen og fundet løsninger på det der som kan fungere

at være kreative sammen og finde nogle forskellige muligheder at undersøge i fællesskab det her drejer sig ikke om en fast ydelse det drejer sig om en supplering af en elevløn der på et tidspunkt i den unges uddannelsesforløb er meget lav hvis man også er forsørger det drejer sig om lånemuligheder som svarer til su modtagernes og så er der en særlig problemstilling omkring skolepraktikelever

stand til at samle og det kan undre mig en lille smule

dengang anders fogh rasmussen blev statsminister og som et af sine første forslag

en en forlængelse af barselorloven til en

altså godt lovgive så jeg vil appellere stærkt til at vi sammen også prøver at fremme arbejdsmarkedets

at bidrage til en løsning på det her område

parter kunne være parate til at bidrage til at man kunne løse

modtagerne kan eller

inden al for lang tid jeg skal sige at

fru charlotte dyremoses

sociale ydelser eller andre former for ydelser i særlige situationer og der blev nævnt jeg tror endda også af borgerlige ordførere herfra

som i givet fald skal ses i sammenhængen her

i folketinget alle partier og ministeren

at finde en løsning det er ikke fair

de skal være forsørgere at de har så ringe vilkår at når de kommer

forvaltning og beder om hjælp får de at vide at de skal holde op med at

få kontanthjælp det er simpelt hen den fattigste løsning overhovedet og det kan vi ikke være bekendt så en meget venlig appel til ministeren om for eksempel efter sommerferien hvis ministeren stadig væk er minister efter sommerferien det ved vi jo ikke men

en opfordring ministeren kan lade gå videre til sin efterfølger

har erkendt og selvfølgelig findes der også løsninger på det hvis vi vil

at forslaget til folketingsbeslutning

hvis ingen gør indsigelse herimod betragter jeg det som vedtaget

er gået et stort møde med en lang række folkelige organisationer og mødet mundene ud i oplægget det folkelige engagements betydning

daværende undervisningsminister herre bertel haarder fulgte op med nedsættelsen af folkeoplysningsudvalget der barslede med et fint stykke arbejde og et oplæg til loven som vi behandler her i dag

er vi da ikke oplyste nok og er vi ikke så er alle ønskelige oplysninger jo kun et klik væk men folkeoplysning rækker langt videre end faktuel viden folkeoplysning handler om alt det arbejde de frivillige foreninger gør og alt det vi selv kan medvirke til og kan være sammen om i et fællesskab høj og lav ung og gammel etniske danskere og nye danskere der er større og større interesse også hos unge for ikke bare at være tilskuer

spille en aktiv rolle i fællesskabet i lokalsamfundet i foreningslivet og i aftenskolen netop dette er den nye formålsparagraf udtryk for når der indføjes begreberne demokratiforståelse og aktivt medborgerskab begge dele er grundpiller

i folkeoplysningens demokratiske dannelse aftenskoler foreningsliv folkeuniversitet og så videre er vigtige aktører i det lokale kulturelle liv og den lokale kreativitet og dermed udtryk for dynamikken i lokalsamfundet dette frivillige engagement bør gå fint i spænd med kommunale løsninger ja kan erstatte nogle af dem derfor får kommunerne med loven opgaven at udarbejde en lokal folkeoplysningspolitik også for at man kan gøre sig klart hvilke store folkelige ressourcer der er i den enkelte kommune og overveje hvordan der kan ske et samspil det er desværre ikke alle kommuner der har øje for hvilke kreative kræfter der er i lokalområdet det afspejler de store forskelle i

de beløb som kommunerne afsætter til arbejdet

for eksempel til genoptræningsopgaver forebyggelsesopgaver efteruddannelse ungdoms og ældrearbejde og integration men det er vigtigt at foreningerne selv når loven er vedtaget

spiller en aktiv rolle i at byde ind med de ting de kan en række kommuner har nedlagt folkeoplysningsudvalgene og fundet andre måder og derfor står der ikke

at der skal nedsættes et folkeoplysningsudvalg det er der mange blandt andet små foreninger der er meget kede af og det må vi så se på i udvalgsarbejdet til gengæld er mange glade for at vi fastholder de gældende regler for lokaletilskud det er vigtigt også af hensyn til de mindre og nystartede aktiviteter loven giver mulighed for at kommunerne kan fritage svage grupper for deltagerbetaling og desuden får aftenskolerne mulighed for i særlige tilfælde at oprette mere lukkede hold der oprettes også et dialogforum mellem foreningerne og undervisningsministeriet og arbejdet starter så snart loven er vedtaget desuden afsætter ministeriet seks

million kroner til en udviklingspulje og endelig oprettes et videncenter for folkeoplysning her kan det blandt andet forskningsmæssigt afdækkes hvor stor betydning det folkeoplysende arbejde har og hvordan det kan understøtte understøtte demokratiet et par enkelte tal vil jeg dog gerne nævne allerede nu hvert år går minimum nihundredetusind danskere i aftenskole hvilket i sig selv viser at der her er tale om efterspørgsel efter livslang læring og alment dannende realkompetencer et andet slående tal er at der i danmark er

folkeligt potentiale som er en del af det vi kalder de danske værdier som vi skal skønne på og det er lovens ærinde netop at vi skønner på disse folkelige kræfter

smukkere hvad folkeoplysningen betyder for hele den måde vi

tænker uddannelse og læring og lyst ikke bare i det formelle kompetencesystem men også i hele den meget brede vifte af folkeoplysningstraditioner som venstres ordfører så udmærket redegjorde for

støtter det men vi synes at der er nogle steder hvor man

muligt at stille nogle ændringsforslag der retter lidt op på det men for at nævne

at lokaletilskudsreglerne bliver fastholdt der har været

massiv og meget berettiget kritik fra en række organisationer herunder hele ungdomsarbejdet i forhold til hvordan man kan drive folkeoplysende arbejde hvis det vil

væsentlig dyrere at låne lokaler fra kommunen så

afspejler det her jo også at der var et meget bundet kommissorium til folkeoplysningsudvalget regeringen har nemlig givet det kommissorium at alle de

der skulle være der skulle koste nul kroner

behøver at koste penge men det skal ses i lyset af at

halvtreds procent det betyder at ganske få

vedtaget en række nedskæringer på det formelle voksen og efteruddannelsessystem så tegner der sig jo et billede af at det er rigtig svært at lave det uddannelsesløft i bredden og i dybden også inden for det folkeoplysende arbejde

regional skævhed i adgangen til folkeoplysning

forpligtelse som undervisningsministeriet har til at give lige adgang til handicappede

det første at kommunerne nu kan afsætte midler til en udviklingspulje men vel at mærke kun finansieret på den måde at

skal tage midler fra det eksisterende folkeoplysende arbejde

i den folkeoplysende verden det vil vi gerne kigge på i udvalgsarbejdet om vi kan rette op

tilsvarende vis kritik af muligheden for

som man sådan set er positiv over for men igen er bekymringen at det vil udhule den eksisterende eksisterende støtte til folkeoplysende virksomhed fordi pengene kun kan tages ét sted fra nemlig fra de midler der altså er blevet halveret

daghøjskolerne om at få præciseret formålsbeskrivelsen

næsten forsvundet i det lovforslag der

daghøjskolerne i formålsbeskrivelsen herunder realkompetencevurderingen som en vigtig del af deres virke

i det hele taget kan gøre det tydeligere i lovforslaget at folkeoplysende voksenundervisning gælder al virksomhed det vil sige både aftenskoler daghøjskoler og folkeuniversitetet men når man læser lovforslaget skulle

og ordblindeområdet den viden er der jo

hvorfor ikke bare komme i gang med at sætte folkeoplysningsudvalgets forslag nummer fem og tyve i værk nu sådan at den dimension også kan blive styrket med det

det kræver en anderledes regering end den vi har nu hvis ikke vi skal fortsætte med de nedskæringer der er sket år for år inden for det folkeoplysende

venstre de konservative og

skære ned på kommunernes økonomi det er simpelt hen ikke korrekt

men i det her lovforslag

på en rapport fra to tusind og ti hvor folkeoplysningsudvalget kom med en række anbefalinger til fremtidens folkeoplysning

helt overordnet tale om en række gode og interessante

de her anbefalinger og at de resterende vil blive

vil sige uden om folketinget

hvert fald støtter i forhold til betydningen af folkeoplysningen

mangfoldig og at folkeoplysning i sig selv er af forskellig karakter og det betyder jo at alle stort set uanset interesse kan være med i folkeoplysningen

være meget inspirerende og glædelig for rigtig rigtig mange mennesker

her er inddragelsen af alle parter og alle aspekter af folkeoplysningen vigtig for at få en politik

frivillige foreninger til til aftenskoler vi har også bidt mærke i at regeringen med lovforslaget manifesterer at folkeoplysningsudvalgets

om at ændre på lokaletilskuddet ikke blev gennemført

så er det det her med muligheden for at oprette lukkede hold for en særlig udvalgt gruppe for vi er i dansk folkeparti bekymrede for at det kan benyttes til at oprette lukkede hold

frihed så det vil vi stille nærmere spørgsmål til i udvalgsbehandlingen intentionerne med forslaget er uden tvivl gode men vi er i

oprettelse af lukkede hold kan ske ud fra den helt forkerte årsag nemlig for at lægge sig på knæ for visse kulturers normer om at mænd og kvinder helst ikke skal have alt for meget med hinanden at gøre og at ligestilling er et onde den slags vil vi bare ikke

tænke os at få præciseret i lovforslaget altså så

dette punkt ikke er med til at acceptere fremmede kulturers miskreditering af

bør så at sige opdrages til

er jo noget der bare er og det er også noget

og vi vil som sagt stille nogle spørgsmål og prøve at få afklaret nogle ting og gerne også forsøge at få

lovforslag men vi

givet seks hundrede og otte og tredive million kroner i to tusind og ni

af mulighed for

prioritere fordelingen af det er

så det vil være mit svar til fru christine antorini jeg må sige at

gang har vi jo set formanden for kl altså kommunernes landsforening komme ud efter at

om kommunernes økonomi og være positiv og glad og sige det her holder

én stor gavebod især nu her op til et kommende valg

kommunernes tilskud til folkeoplysende arbejde som jo er massiv

million kroner

det er her fra januar to tusind og elleve så det

folkeoplysnings samråd til en række af de enkelte organisationer det de konstaterer er at det har ramt kortuddannede og lavindkomstgrupper og

fru christine antorini anfører

at hvor mange penge man vælger at bruge på folkeoplysningen og hvordan er noget der skal være op til kommunerne og det er

synes jeg et lovforslag som har til hensigt at styrke folkeoplysningen

at vi ønsker at enhver kommune tager stilling til og laver en folkeoplysningspolitik jeg må indrømme at den kritik som man nogle gange retter fra socialdemokratiets side

her lovforslag handler jo ikke om at afvikle folkeoplysningen men handler om at styrke den det synes

ind i det her folkeoplysningsarbejde det er udmærket men så skal man også bare

at folkeoplysning og dermed lige adgang til viden for alle er vigtig en vigtig del af demokratiudviklingen i det her land og at folkeoplysning med frivilligt foreningsliv men også med aftenskoleundervisning og anden form for undervisning ikke kan gøres uden tilførsel af penge

folkeoplysning er en vigtig del af demokratiudviklingen

nu har jeg kun et spørgsmål tilbage

finanskrise og før skattelettelserne rigtig tog fart var tilskuddet som en anden ordfører også har sagt

og i to tusind og elleve er vi nede på tre hundrede og fem og tredive million kr altså cirka det halve hvor skal overliggeren være for at kunne

forudsætte er en vigtig del af demokratiudviklingen

stå her og give gyldne løfter om at give til det ene og til

men det skal jo også finansieres og det er jo ikke sådan at nationalbanken bare

ville skabe inflation i vores samfund og det er ikke derhen vi

fra

dybtgående kendskab til samtlige kommuners økonomi her

for

så meget på folkeoplysning det er jo dem man skal rette spørgsmålet til

ikke stå her som ordfører og vide om

har fået flere kontanthjælpsmodtagere og at det er

stå her fra folketingets talerstol

ikke noget som vi skal stå her på folketingets talerstol

og give en vurdering af det vi i dansk

så mange penge til velfærd som der gør i dag det har herre ole sohn

er noget vrøvl og vi skal i hvert fald ikke

gå ind og sige til kommunerne hvad de helt præcis skal bruge deres penge på eller hvordan de skal prioritere deres midler det må være op til den enkelte kommune som jo har det lokale kendskab at afgøre hvordan de vil bruge midlerne

fordi det er så nemt at sige at

skal have nogle flere penge så skal det nok gå godt jeg bliver lidt harm på egne vegne og også på regeringens vegne fordi vi netop har gjort et kolossalt arbejde for at få bragt folkeoplysningen og foreningslivet

eller fokus som de ikke har været tidligere

hørte godt lidt pæne bemærkninger om det der

kan lægge alting dødt her

skal tage det her område alvorligt for der er så mange folkelige kræfter det vi så bliver mødt med fra sfs

flere penge det er for slapt altså

at indlægget var sådan at det blev økonomien der kom til

det at der rent faktisk

lagt noget kraft i også i det udvalgsarbejde der har været at at sige at det her område skal på dagsordenen

og håber på at foreningerne og det frivillige arbejde nu vil gøre en stor indsats for at bruge loven og bevise

rent faktisk kan der er jo også tale om at man i meget høj grad gerne vil fortælle kommunerne

har nogle ressourcer her nogle menneskelige ressourcer

sådan at der kan ske et samspil i kommunerne jeg synes at

tage hatten af for lovforslaget det er simpelt hen det jeg gerne vil og sige at det må være et arbejdsredskab og lad os så glemme lige det med økonomien

at kvæle det hele jeg jeg forstår godt hvad der bliver sagt og det er selvfølgelig altid rart at have flere penge men det må bare ikke

overrule det der er intentionen i lovforslaget

debatten tilbage i den positive

lovforslag et lovforslag som har været gennemarbejdet et lovforslag som følger

jeg mener det er absolut væsentligt at vi nu får demokratiforståelse og aktivt medborgerskab ind

er en dansk tradition og jeg synes

må med folkeoplysningen anerkende værdien af den danske kulturarv

af den fælles kulturarv de fællesskaber vi har

som vores samfund har båret videre til os

at bære videre til de kommende generationer og her spiller folkeoplysningen faktisk en ganske central rolle i det værdifællesskab vi har ikke bare med hinanden her og nu men også med de generationer der har været og de generationer der kommer

er noget vi alle sammen ved har betydning for vores fællesskab og for vores samfund demokrati er jo ikke bare noget man kan tage for givet

og gøre os opmærksomme på

god bidragsyder til at vi alle sammen har den nødvendige demokratiforståelse og forståelsen for vores fællesskaber

pligten til at have en folkeoplysningspolitik

vi alle sammen vægter og man også i udvalget har vægtet

alle kommuner tager folkeoplysningen ret alvorligt

der er fra kommune til kommune og jeg håber

også gør at man lokalt får øjnene op for

og slet ikke yder den indsats som man gør i andre kommuner for der er absolut steder hvor der er basis for en voldsom forbedring

ret massiv indsats for voksen og efteruddannelsen

at det faktisk har været med til at fortrænge dele

vi kan godt være stolte af den kæmpe udbygning der er lavet af voksen og efteruddannelsen det er ret vigtigt men det er også vigtigt at folkeoplysningen ikke bliver trængt væk

vilkårene har været at vi har været nødt til at lave en genopretningspakke at man

der har lavet nogle takter i forhold til voksenuddannelsen som netop kan skabe bedre plads for folkeoplysningen og som også ligger ganske godt i forlængelse af noget af det som udvalget

faktisk anbefalede for at sikre at der ikke

jeg vil godt lige til sidst fremhæve

det forslag som også andre har været inde på om lokaletilskud som en del af udvalget

at folkeoplysning jo netop ikke bare er en popularitetsopgave men en opgave om at sikre bred folkeoplysning bredden i det danske foreningsliv

en bredde i foreningslivet og derfor ikke giver mulighed for at man kan indsnævre tilskuddet til kun at handle om det der

rystes i disse måneder af et fænomen vi kalder det arabiske forår hvad terror og tvang ikke har kunnet afstedkomme af ændringer i god regeringsførelse har unge mennesker med deres fredelige demonstrationer og krav om demokrati og indflydelse på egen situation kunnet de har rystet deres regeringer i grundvolden vi har ikke set udfaldet

egen demokratiproces har som bekendt været undervejs i godt og vel en hundrede og halvtreds år og det er den stadig væk når vi i dag behandler l to hundrede og syv om øget demokratiforståelse og aktivt medborgerskab

temaer der er helt essentielle for vort demokrati

er en måde at leve på og det forudsætter lige adgang til viden adgang til oplysning og viden for alle er helt essentielt for vort demokrati og måden det udfoldes på l to hundrede og syv har styrker

der er også et par svagheder fundamentalt er

en af svaghederne ved lovforslaget er som andre har nævnt i dag at de midler der tilflyder området kunne være

det er sådan at der er stor geografisk forskel

er områder i landet hvor ikke alle kan være med ikke alle har adgang til den form for oplysning der udbydes i aftenskolerne og i foreningslivet det er blevet for dyrt for nogle det er ikke acceptabelt netop med den begrundelse at foreningslivet er fundamentet for demokratiforståelsen

det kræver viden og medvirken radikale venstre vil indtrængende anbefale at forslaget vedrørende kommunale tilskud ændres så de udgør mindst halvtreds procent af udgifterne til aflønning

lærere og ledere for at undgå at forslaget medfører mindre aktivitetsniveau i kommunerne skal forslaget nødvendigvis følges af en genopretning af det statslige bloktilskud til kommunerne den usikkerhed der hersker i mange

om støtteniveauet om rammen medfører uvægerligt manglende muligheder for planlægning og drift i de folkeoplysende foreningers aftenskolevirksomhed

i mange kommuner i nogle kommuner endda stærkt beskårede tilskud gør det særdeles vanskeligt at opretholde en stabil folkeoplysning og det er ikke uvæsentligt

lokaleforholdene skal vi også kigge på det er

har det været i mange år og det vil det også være fremover

om vi kan få nogle ordentlige

er virkelig en stor styrke også åbningen for udvikling af nye organisationsformer og samarbejder er

jeg vil pege på at samarbejdet også bør omfatte erhvervslivet det kan tages som en opfordring det er

et rigtig stærkt samarbejde mellem forening kommune og erhvervsliv

udviklingsfaktor i lokalområdet ved at ophæve emnebegrænsningen for fleksible tilrettelæggelsesformer åbnes for rigtig store muligheder

kolossalt udviklingspotentiale som nogle foreninger da også allerede har øje for at udnytte

at man kun må bruge maksimalt maksimalt fyrre procent af støtten til denne form for undervisning

har altid arbejdet for at alle får så meget medindflydelse på egen situation

forpligtelser der følger med vi ser den her lov som et

godt skridt i den rigtige retning dog med plads til visse forbedringer vi er positive og vi glæder os til udvalgsarbejdet hvor vi vil prøve at ændre nogle af de elementer jeg har været inde på og

det er væsentligt for at vi har et velfungerende demokratisk samfund og det er væsentligt fordi ny viden og nye perspektiver kan være med til at forbedre livskvaliteten

forbedrer rammerne for det folkeoplysende arbejde og vi mener faktisk at det forslag som

regeringen har fremsat rummer nogle gode takter og kan være med til at udvikle og forbedre organiseringen af det folkeoplysende arbejde ude i kommunerne vi er enige i at der er behov for at udvikle den måde man laver folkeoplysning på det er for eksempel essentielt at man formår at udvikle arbejdet så man

har så godt fat i i dag unge indvandrere mennesker med handicap

problemet er imidlertid at de her

gode intentioner jo ikke hjælper så meget når virkeligheden ude i kommunerne er at folkeoplysningsområdet er blevet nedprioriteret i årevis dansk folkeoplysnings samråd har sendt os nogle beregninger der viser at aftenskolerne har

tilskud siden to tusind og to der er sket et fald fra

og fem og tyve million kroner årligt til tre hundrede og fem og

klart at med en så dramatisk udsultning af området

har nok at gøre med at holde skuden oven vande med de kraftige nedskæringer vi har set er der i realiteten tre muligheder enten falder kvaliteten eller også bliver udbuddet mindre eller også må aftenskolerne hæve

set ikke at nogen af de muligheder er særlig tiltalende netop fordi folkeoplysning er et vigtigt demokratisk uddannelsesredskab for den enkelte borger derfor er der behov for

hvis vi mener at de her fine intentioner som jeg synes er i loven skal blive til virkelighed

bliver vi jo også nødt til at sikre at de økonomiske vilkår

at kommunerne har tilstrækkelige midler til at kunne prioritere og udvikle det her område vi skal sikre at

selv om man er pensionist eller på kontanthjælp men altså vi stiller os positive over for det konkrete indhold i forslaget fordi vi mener at det

men mangler altså stadig væk at se en virkelig løsning på de problemer der desværre eksisterer på området

i lovforslaget står der at kommunerne kan afsætte midler til en udviklingspulje

fint nok men hvor skal de penge komme fra det står der jo ikke noget om vi frygter selvfølgelig at konsekvensen bliver at der er færre tilbud eller øget brugerbetaling men altså her udviklingspulje

finansieres så kunne jeg altså også godt

faktiske tilskud til folkeoplysning skal ned før ministeren erkender at det ødelægger mulighederne for at gennemføre en bred folkeoplysende voksenundervisning man kunne meget konkret spørge om ministeren mener det er tilfredsstillende at ti af landets kommuner ikke afsætter mere end mellem syv og seksten kroner per borger til folkeoplysende voksenundervisning

i forbindelse med udvalgsbehandlingen men støtter

om et område der har fyldt meget

folkeoplysende arbejde der har jo også været nedsat et synes jeg meget dygtigt arbejdende udvalg der har set på hvordan og hvorledes man

det er jo ikke altid man kan gøre alle hundrede procent tilfredse især ikke når der er modstridende interesser det er også derfor det er nødvendigt at prioritere det har været rammen for arbejdet at det var en øvelse som gik ud på

skulle medføre meget store udgifter men når det så er sagt

det er vigtigt i dag at kvittere for at et bredt flertal i folketinget bakker op om

har bedt om at få ting præciseret

ser med glæde på det der nu er diskuteret så er det faktisk fordi jeg

anerkendelse at så mange partier på tværs

tvivl om at foreningslivet er en meget vigtig del af det danske demokrati det er jo ikke

sikre at der er en bred folkelig forankring

også at der kan være et foreningsliv lokalt og det er jo det der også sikres gennem et samarbejde mellem kommune og foreningsliv

jo også givet anledning til bekymring at regeringen

synes jeg været nogle meget konstruktive bidrag når man ser på de høringssvar der nu er givet

at vi på mange måder kan glæde os over at der er en meget meget positiv opbakning til det der er fremlagt det er sjældent der har været så mange positive høringssvar i forbindelse med en lovbehandling og det er jeg

set glad for når det så er sagt

jeg også med på at der vil komme diskussioner om nogle af de enkelte

skal tilføres flere midler til området men det er jo også

man gør så jeg glæder mig til udvalgsarbejdet

undervisningsform der hedder fleksible tilrettelæggelsesformer og som jeg var inde på i min ordførertale

at udvide muligheden fra de nuværende fyrre procent

nogen tvang men muligheden kunne være hundrede procent

ville ministeren være positiv

der er der ikke er flere som har bedt om ordet

er forhandlingen sluttet jeg foreslår at lovforslaget henvises til uddannelsesudvalget hvis ingen gør indsigelse herimod betragter jeg det som vedtaget det er

åbnet miljøministeren

med det beslutningsforslag som vi skal behandle nu her foreslår socialdemokraterne at regeringen udformer en ny ansvarsfordeling for håndteringen af elektronikaffald fra husholdninger forslaget går ud på at producenter som noget nyt skal pålægges at finansiere den del af indsamlingen som kommunerne står for i dag i dag er fordelingen mellem kommuner og producenter sådan at kommunerne står for at sikre at borgerne kan aflevere deres elektronikaffald i alle kommuner kan man aflevere sit elektronikaffald på en genbrugsplads nogle kommuner har så derudover lavet afhentning af for eksempel elektronikaffaldet hos borgerne for eksempel sammen med andet storskrald de omkostninger som kommunerne har til deres elektronikaffaldsordninger indgår i øjeblikket i det affaldsgebyr som

producenternes opgave er

at hente elektronikaffaldet på de kommunale genbrugspladser og så stå for håndteringen af affaldet herfra den eksisterende model som jeg lige præcis har beskrevet

blev vedtaget i foråret to tusind og fem med et bredt flertal det var centralt dengang at man forventede den største indsamling af elektronikaffald hvis borgerne kunne blive ved med at aflevere elektronikaffald til de kommunale indsamlingsordninger og jeg er enig med forslagsstillerne

rigtig gode til at indsamle elektronikaffald at kommunerne så skal finansiere deres del af opgaven gennem affaldsgebyret er jo en del af den

tilbage i to tusind og fem der er så et nyt revideret weee direktiv under forhandling det forventes at blive vedtaget i slutningen af i år eller i hvert fald i første halvdel af to tusind og tolv så vi skal altså i løbet af

i folketinget til at se på de nationale regler for elektronikaffald og producentansvaret i tilknytning til weee direktivet så når det skal implementeres

det være naturligt samtidig at se på om der er ønske om og behov for andre justeringer i de danske regler end dem som følger af direktivændringerne det sikrer samtidig at vi kan have den nødvendige grundige drøftelse af hvilke justeringer vi ønsker sådan som jeg forstår beslutningsforslaget skal det tages som udtryk for at der er en frustration i kommunerne over det samarbejde der er med producenterne og deres operatører i forhold til at få hentet elektronikaffald på de kommunale indsamlingssteder den kritik

nogle kommuner og producenter har nogle steder haft svært ved at blive enige om hvor tit og hvornår producenterne så er forpligtet til at hente elektronikaffald

det var baggrunden for at jeg så i to tusind og ti lavede en ændring af bekendtgørelsen snitfladen som var vedtaget af folketinget var selvfølgelig uændret men med den her nye bekendtgørelse blev der vedtaget klare og detaljerede regler for producenternes forpligtelser over for kommunerne ændringerne af bekendtgørelsen blev udarbejdet med en intensiv inddragelse af parterne manglende weekendafhentning nævnes i beslutningsforslaget som et problem og det undrer mig fordi der netop med den nye bekendtgørelse blev indført en klippekortordning hvor kommunerne kan bestille weekendafhentning et bestemt antal gange om året

mener jeg faktisk at parterne med udgangspunkt i den nye bekendtgørelse har fået skabt nogle gode rammer for samarbejdet

det fremføres i forslaget at der skal ske en ændring for at fremme producenternes incitament til at udvikle mere miljøvenlige produkter den målsætning

selvfølgelig er det vigtigt at det udstyr der kommer på markedet er så miljøvenligt som muligt men jeg mener dog ikke at

nødvendigvis bidrager til det hvad har jeg så gjort for at sikre mere

design jamen i forhandlingerne

handler om hvad elektronikudstyr må indeholde blev der vedtaget nye stramninger

fra dansk side var med til at sikre derudover synes jeg

om man netop ved hjælp af reglerne om producentansvar yderligere kan fremme miljørigtigt design af elektronikprodukter

der skal forsøge at finde incitamenter til hvordan der kan udvikles mere miljøvenlige elektronikprodukter så fremføres det endvidere i forslaget at forslaget vil løse den verserende traktatkrænkelsessag som kommissionen har anlagt mod danmark sådan står

kommissionens begrundede udtalelse tilbage i december to tusind og ni og kommissionen er ikke vendt tilbage siden kommissionen anfægtede ikke den eksisterende finansieringsmodel hvor kommunerne finansierer

med reglerne som jeg så vil komme tilbage til om lidt men inden da

vi har i miljøudvalget tidligere drøftet om indsamlingen

god nok vi ved at kommunerne har forskellige serviceniveauer men vi ved ikke om og i givet fald hvad det betyder for indsamlingen det er jo altså alt andet lige dårligt for miljøet hvis folk smider deres elektronikaffald i den almindelige skraldespand det betyder at elektronikaffaldet slet ikke bliver affaldsbehandlet på den miljømæssigt rigtige måde derfor har miljøstyrelsen igangsat en undersøgelse af betydningen af den service som borgerne tilbydes hvor let er det ganske enkelt at komme af med småt elektronikaffald eksempelvis mobiltelefoner skal man til genbrugspladsen kan man aflevere det til storskrald eller er der andre former for husstandsindsamlinger det resultat af den undersøgelse

lige efter sommerferien og når den undersøgelse

om der er et grundlag for at stille yderligere krav til den kommunale indsamling for at opnå en endnu højere indsamlingsprocent hvis man pålægger producenterne at

man dog nødt til at tage en drøftelse af hvad det er kommunerne skal have finansieret er det alene ydelsen for de omkostninger der vedrører aktiviteterne på genbrugspladserne eller er det også den yderligere service som nogle kommuner yder det synes jeg så ikke vi har et tilstrækkeligt grundlag for at diskutere nu der vil jeg ikke være med til at foreslå ændringer

politisk beslutningsproces som er fuldt oplyst forslaget lægger så op til en model hvor kommuner og producenter lokalt skal udarbejde aftaler der kompenserer kommunerne uanset at der lægges op til en forhandlingsløsning

kræver det en lovændring hvis producenterne skal pålægges at betale for kommunernes indsamling på affaldsområdet er der en lang tradition for

sker efter en grundig høring og med inddragelse af både parterne

den tradition mener jeg ikke der er særlig

samlet set er det altså min anbefaling at vi venter med at ændre lovgivningen på det her område til vi ved hvordan weee direktivet lander derudover er det altså min holdning holdning at der ikke bør ske ændringer

at store dele af branchen også vil være enig med mig i det synspunkt så derfor stemmer regeringen altså

beslutningsforslaget men jeg ser frem til en konstruktiv drøftelse af hvilke elementer det vil være interessant at undersøge

forberedelsen af en eventuel lovændring når det nye weee direktiv

det vil jeg gerne skynde mig at understrege fordi jeg synes langt hen ad vejen at de

at kigge nærmere på de ordninger vi

nuværende tidspunkt inden direktivet skal

implementeres næste gang

i den betænkning der blev lavet over den

nemlig dette at ministerens forgængers

at der senest tre år efter ordningens ikrafttræden det vil sige i to tusind og ni gennemføres en evaluering af hvordan ordningen har fungeret i danmark altså med

producentansvar som styringsmiddel

nogen der vil nikke eller ryste på hovedet i forhold til hvad svaret er på det spørgsmål

hvad der har været af evalueringer tilbage i to tusind og ni men det vil jeg meget gerne finde svaret på og sørge for

med ministeren i at der er et behov for at skabe et oplyst grundlag naturligvis skal vi nok følge op på det skriftligt det er ganske oplagt jeg synes at ministeren er inde på noget andet meget væsentligt

ikke er hensigtsmæssigt at man yder en stor indsats

som så bliver afhentet af forskellige aktører på området og

altså en maskine som nærmest makulerer elektronikaffaldet i småbitte stykker

interessant det svarer lidt til at jeg selv derhjemme skulle lave en affaldssortering og så så det hele lande ude i

alene hele diskussionen om ressourceudnyttelsen og og knappe ressourcer som vi jo alle sammen ved er indgået i produktionen af elektronikaffald fordrer jo lige præcis netop den miljømæssigt forsvarlige behandling af elektronikudstyret når det bliver til affald således at vi netop opnår de høje

fra oppositionen

meget fint at vi får en debat om om det emne

vise lidt om at oppositionen også interesserer sig for naturen og miljøet det kan

ændringer af noget lovgivning

når jeg ser det her beslutningsforslag hvor man ønsker at

og miljømæssigt optimal indsamling af elektronikaffald

ny drøftelse af ansvarsfordelingen mellem kommunerne affaldsselskaberne og producenterne og man ønsker i

økonomien over på producenterne

vi har jo faktisk for en del år siden i to tusind og fem

diskussioner og forhandlinger lavet en ordning hvor vi

en fordeling af arbejdsopgaverne og den økonomiske opgave

det er jo enormt værdifuldt at kommunerne er med i det her kommunerne som har myndighedsopgaven på affaldsområdet men også at producenterne er med fordi det netop er dem

er skyld i at der er elektronikaffald fordi de producerer noget folk smider væk så derfor

simpelt hen frem til en løsning hvor kommunerne gav

bidrag med det som var

producenterne gav deres bidrag med det som ligesom kunne være producenternes andel af den her problemstilling så derfor har jeg svært ved at se at der skulle være nogle nogle sådan store og grundlæggende problemer i de beslutninger der blev truffet for nogle år siden jeg vil da medgive at

være sådan når man har vedtaget en lovgivning og det kører at man så ligesom siger ok der er noget der skal justeres

det er helt klart det kan der jo tit være og det mener jeg faktisk at der kunne være grund til med en lang række love også på miljøområdet men lige her synes jeg egentlig

elektronik på den måde som vi nu har vedtaget

økonomien som jeg har sagt er fordelt på

det skal ikke tages som at venstre ikke vil diskutere de

vi vil meget gerne diskutere om der er noget der kan laves bedre men når nu vi har en proces hvor vi også skal implementere et direktiv det såkaldte weee direktiv

ligesom i relation til blandt andet batterier

en implementering af weee direktivet

producentansvar så kan man

det her beslutningsforslag drejer sig om så hvorfor ikke tage det hele i i en pakke og få drøftet tingene igennem jeg

ministeren sagde lad os tage det her når den generelle diskussion om implementeringen af weee direktivet bliver aktuel og det gør den jo

det kører udmærket der bliver indsamlet elektronikskrot og der kommer

at man kan tage fat i nogle af de problemer som beslutningsforslaget

forslaget som det ligger her men er meget villige til at drøfte om der er nogle ting som vi når tid er

ingen tvivl om det men så er jeg måske lige en lille smule i tvivl om om ordføreren så også mener at

ordførerens mund hen imod slutningen af

ministeren som dog var lidt mere imødekommende i forhold til dette altså

problemstilling er der noget der skal undersøges nærmere kunne man for eksempel forestille sig at

elaffaldet elskrotten som eksempelvis har meget store formuer af indsamlede midler stående passivt hen kunne det være nogle ting som kunne tyde på at

andre partiers forslag jeg var faktisk imødekommende og

mener at ordføreren skulle være glad for at vi får en debat hvor hvor man ikke bare siger at det vil man ikke stemme for fordi det

det her kører egentlig meget fornuftigt men jeg vil godt sige

være at der er nogle ting som hen ad vejen skal justeres i det her og så sagde jeg at så gør vi det når tid er sammen med implementeringen af weee direktivet

er en meget klar tilkendegivelse af at vi er åbne over for at diskutere det her men selv om man kunne mene at der var nogle ting

det jo ikke sikkert at man synes det er en god idé at stemme for et beslutningsforslag som rummer fire elementer som der måske ikke er behov for at gå

ministeren det skulle naturligvis

eyvind vesselbo faktisk mener at det kunne være nyttigt at kigge på

de affaldsindsamlingsorganisationer der findes som jo har meget forskellige måder

der er nogle ting man kan gøre bedre man kan altid gøre ting bedre men dér hvor jeg helt fundamentalt har et problem med det her beslutningsforslag

kommunerne og skulle vi ikke igen i den her sag ligesom i andre sager når kommunerne har myndighedsopgaven på det

lade kommunerne klare det der er deres opgave så kan vi klare de ting der er vores opgave herinde men altså sådan en centralistisk

måde at få indsamlet tingene på som det her

bedt om at dele sin taletid i to og det her

ansvarsfordelingen for håndtering af elskrot i danmark på linje med producentansvaret i andre lande og for at undgå fremtidige gebyrstigninger for borgerne som det er i dag betaler alle borgere via affaldsgebyret for at få indsamlet elskrot af kommunerne hvorefter kommunerne overdrager elskrottet til producenterne dog har det vist sig at der opstår en række problemer i snitfladerne

de henvendelser der er kommet til udvalget fra forskellige aktører og de meldinger der har været i medierne

offentlige rum tyder også på at vi her har at gøre med et i forvejen konfliktfyldt område det behøver ikke at betyde at vi har berøringsangst i forhold til at gå ind i det socialdemokraterne har valgt at anskue situationen således at hvis der ikke gøres noget for at løse de føromtalte problemer risikerer borgerne at skulle betale endnu mere end i dag i fremtiden og det er ikke rimeligt især fordi vi på europæisk niveau er enige om at det finansielle ansvar bør ligge hos producenten det bør være forureneren det vil sige producenterne der betaler ved at lade omkostningerne til kommunernes indsamling indgå i de samlede produktionsomkostninger forslaget betyder at der skal laves aftaler mellem producenter og kommuner som kompenserer kommunerne for deres indsats borgerne vil fortsat skulle bruge det system de er bekendt med og som hidtil har resulteret i store mængder indsamlet elskrot

selvfølgelig også gerne anerkende at vi har en høj indsamlingsprocent

allerede at betale for for større del af

og grækenland i forhold til disse lande møder producenterne

favorable infrastrukturelle og ikke mindst økonomiske forhold producenter og importører af elartikler har over for miljøudvalget givet udtryk for at danmark har en klar og velfungerende lovgivning på området

uden problemer i dagligdagen nu er det jo ikke sådan at bare fordi den formelle lovgivning

en henvendelse til folketingets miljøudvalg den treogtyvende september to tusind og ti gør renosam da også opmærksom på at producenterne eller rettere de kollektive organisationer som har til formål at håndtere producentansvaret

vælter opgaver og dermed omkostninger over på kommunerne ifølge renosam understøttes understøttes denne tendens i den nye affaldsbekendtgørelse nu kan man jo sige at dette er et partsindlæg i sagen men ikke desto mindre tegner det et billede af at situationen ikke er så velfungerende som producenten fremført det er blevet fremført at forslaget ikke imødekommer en traktatskrænkelsessag som eu kommissionen i to tusind og ni begrunder over for regeringen ifølge kritikerne handler sagen om definition af producenter og importører

henvendelse jo fortrolig men i et svar af seksogtyvende november to tusind og ti påpeger ministeren at kommissionens begrundelse for sagen er at de ikke kan se hvordan det sikres at en producent sørger for finansieringen af blandt andet indsamling af egne produkter

finansiel ansvarsfordeling vil være et klarere svar på kommissionens kritik nu men ikke mindst i fremtiden vi er jo også nødt til at forholde os til hvordan virkeligheden ser ud og når vi kan konstatere at omkostningerne

bliver vi selvfølgelig nødt til at forholde os til den virkelighed renosam sammenslutningen af kommunale affaldsselskaber vurderer at en ny ansvarsfordeling vil kunne spare kommunerne

fyrre til tres million kroner

man kan selvfølgelig altid diskutere hvor stort eller hvor lille det er igen et partsindlæg men ikke desto mindre er det interessant at det i hvert fald er et beløb som ligger inden for de beløbsrammer som man også diskuterede da loven første gang blev behandlet i to tusind og

er en god sandsynlighed for at det ligger inden for dette prisleje

som jo altså ifølge producentansvar

og som som tilfældet er i dag bliver spredt ud over alle

hele affaldsområdet men ikke mindst

affaldsselskaberne der skal betale eller det er importøren eller hvem

er det også når den enkelte borger kører

enkelte borgere så også blevet importører og hvordan kommer de til at bidrage til hele systemet

har de forskellige containere hvor man sætte sin gamle brødrister eller kaffemaskine hen

indsamlet og det er så et producentansvar der kan man sige

batterier eller hvad der end kunne være for nogle ordninger hvem skal betale for

producenten der skal betale for den ekstra service som den enkelte kommune så vurderer

et område som man jo er ved at diskutere

så må vi ligesom lave en samlet plan for

skal håndtere det hvordan skal vi fordele regningen hvordan skal vi sørge for at

affaldsselskaberne ikke er uenige om hvad for en regning der

kan sendes videre

vil have affaldet samlet ind vi ønsker ikke

niveauer for indsamlingen vi ønsker at vi har en effektiv

ordning om det så er ude i butikkerne eller om det er

må vi så ligesom tænke videre

som man skal af med det er

ligger og flyder rundt også på de danske landeveje det kan man se når man kører rundt

skal jo betale for at det her kommer væk

producenten ja så er det brugeren der kommer til at betale

vi er i hvert fald tilfredse med at vi nu får en diskussion

det her bedre og at vi ligesom kan arbejde videre med at vi får alle de her ting belyst og indarbejdet i den nye plan og dermed får det forbedret på længere sigt

ikke også er relevant at se på at

genanvendelse af de ressourcer

i øvrigt en lang række andre

så blot en indikation fra ordføreren om ikke også genanvendelsen

skal betale regningen vi er nødt til at se hele affaldsområdet igennem for at få den størst mulige genanvendelse

indsamlet mest muligt

den ordning hvor det er at man kører ud til borgeren og siger at

brødrister med hvis den ligger ude ved skraldespanden eller skal han hen på genbrugspladsen det har også noget med genanvendelsesprocenten

ligesom giver nogle andre incitamenter til

branchen er med til at løfte de her opgaver

vi skal se på hele paletten og se hvad for nogle instrumenter virker bedst for at vi får løst opgaven

vi får den største genanvendelsesprocent men det mener jeg

her løser så derfor vil vi meget gerne diskutere det videre

fremover skal klare betaling

i fremtiden når vi laver en ny ordning

en lidt anden omkostningsfordeling end den

det er meget vigtigt at vi så ikke bare siger at vi fortsætter som som vi gør det i dag for det foregår efter min opfattelse ikke helt tilfredsstillende i forhold til genanvendelse og i forhold til

på det her område det er jo ikke helt tilfældigt at elektronikaffald er noget af det vi nogle gange ser

der er mere rod på det her område end

den forbindelse vil jeg også gerne sige to ord til det som

for jeg synes

det er vigtigt at kombinere diskussionen

betalingsdelen med

vi skal løse samtidig for at det kommer til

at virke ministeren nævnte også småelektronik og det var jo noget af det vi havde diskussionen om da vi vedtog

netop mobiltelefoner skulle behandles særskilt så jeg er glad for at ministeren har sagt at på det her område kommer der en rapport

september så jeg ser frem til at vi faktisk får belyst de her ting i i udvalgsarbejdet og så altså en positiv tilkendegivelse

når vi skal vedtage et et nyt system

så vi går videre til den næste ordfører som er herre tage leegaard

det efter min opfattelse ser ud til at producenterne skal pålægges en større del af regningen for at bortskaffe affaldet

er omkostningerne over affaldsgebyret altså i fin overensstemmelse med princippet om at forureneren betaler

var der et bredt flertal der var enige om den

en god idé at man får indsamlet elektronikaffaldet og det giver god mening at kommunerne står for håndteringen af privat affald og dermed sikrer

kommunerne kan sikre sig ekstraordinær afhentning i spidsbelastningssituationer en afhentning som i alle tilfælde er for producenternes regning og ansvar

i eu er man snart klar med

weee direktiv og det kan derfor undre at forslaget kommer nu hvor en afklaring er på vej senere på året

eftersom der er nye spilleregler undervejs ser det konservative

ingen grund til at påvirke den nuværende procedure

aldrig må herske tvivl om at affald skal indsamles på en god og ordentlig måde og selvfølgelig også genanvendes på den bedst mulige måde men lige nu

kan vi ikke godt blive enige om

et tv eller hvad det nu måtte være så må

forurenere derfor synes jeg også det er i god overensstemmelse med det princip at hvis man skaffer sig af med affaldet på den måde

kommunernes affaldshåndtering

eller ved at producenterne betaler en del af håndteringen det er den snitflade

hvorvidt kommunerne skal til at have skattepenge op

et ansvar i den her sammenhæng handler det altså om hvordan man finansierer det altså det vil sige at

køber utrolig mange elektroniske produkter

finansiere via et affaldsgebyr at naboen kan komme

er i ganske rimelig overensstemmelse med at det er

skal være så vi får samlet mest muligt ind som

er fint at man man gebyrfinansierer det så så forbrugeren er med til at betale

som som det her forslag lægger op til siger jamen

omkostningerne end de gør i forvejen

de nye tiltag kommer og og så må vi også tage en snak om det i udvalget

i den tankegang der ligger bag det her beslutningsforslag og kan derfor også støtte

om producentansvar og om at forureneren betaler

argumentationen for at man bliver nødt til

kigge på området allerede i debatten

synes jeg imidlertid der er en række gode argumenter for hvorfor man bør tage det i

og få samlet op på de erfaringer som forhåbentlig vil komme ud af en evaluering og også få det koordineret med den revision der i forvejen skal finde sted af weee direktivet

og til ordførerne at der faktisk blandt parterne er en stor interesse for

der er intentionen bag beslutningsforslaget og som jo også i høj grad reelt er bærende for direktivet men hvor man bare må konstatere at det ikke fungerer sådan som vi gerne vil

det her forslag vi skal selvfølgelig ikke give råd om

den tankegang ligger bag men synes gerne at vi må forholde os både til den evaluering ministeren nævnte og til en koordinering

det der foregår i forhold til

som vi har diskuteret med jævne mellemrum i miljøudvalget og som dette folketing har beskæftiget sig med ad

og som alle ordførere ganske tydeligvis også er interesseret i at finde konkrete og konstruktive løsninger på jeg vil gerne indlede

ud over de dele af

også peger på at indsamlingen selvfølgelig er en udfordring det synes jeg er meget positivt og og derfor anerkender jeg det naturligvis også når ministeren siger at ministeren ikke finder at der er et tilstrækkeligt grundlag

på nuværende tidspunkt derfor ser jeg naturligvis

aktivt er med til at skabe en sådan klarhed i forhold til de udfordringer der er

en hundrede og otte er et udtryk for men altså hele systemet som

jeg vil godt i forhold til venstres ordfører

pege på at jeg selvfølgelig er glad for at man imødekommer

ministeren kom med men jeg deler ikke den opfattelse at alting kører udmærket og

til dansk folkepartis ordfører herre jørn dohrmann vil jeg gerne

interessante problemstillinger som ordføreren fremfører i sin ordførertale

væsentligt at ordføreren påpeger at vi er nødt til at se hele ordningen igennem for at sikre en så høj grad af

en god pointe og det synes jeg også fortjener at blive fremhævet i denne debat

skal sikre incitamenter til

ved tidligere lejligheder hvor vi har diskuteret weee direktivet har vi jo også haft stor fokus på det princip som professor baumgart har formuleret

båret med til til bruxelles i i forbindelse med behandlingen af weee direktivet vi kunne nu godt tænke os at dette

der gør at de bedste producenter i branchen rent faktisk også får noget ud af at

som som ordføreren helt rigtigt

mere rod på dette område end vi kunne ønske os at se når vi kigger ud i verden og ser de desværre uheldige dokumentarudsendelser tid til anden bliver vist fra blandt andet afrikanske lande hvor

et mere miljørigtigt design fra

være et absolut must til de konservatives ordfører

overrasket over at man er meget optaget af industriens interesser men

til de radikales ordfører herre johs poulsen vil jeg sige tak for en præcisering af at der blandt aktørerne netop er en interesse i at finde løsninger på de udfordringer som

vi ikke alene kan se på de udfordringer som vi har peget på

i forhold til den videre proces i udvalget kan jeg allerede nu bebude at vi

sikre at vi får afklaret så mange af disse spørgsmål som overhovedet muligt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

to eller tre nationalparker på havet regeringen har som bekendt udpeget fem områder som nationalparker

første allerede oprettet det er nemlig thy mols bjerge og vadehavet den fjerde på tegnebrættet er

efter planerne er kongernes nordsjælland som vi har en forventning om kan blive en realitet til næste år med de her fem nationalparker

vadehavet allerede har fået en nationalpark som må siges

særligt område nemlig det tidevandspåvirkede vadehav med dets helt unikke naturværdier der kan med nationalparkloven i hånden oprettes nationalparker på havet

blandt andet at styrke naturen naturoplevelser friluftsliv og turisme gennem frivillige aftaler og projekter selv om vi har fået oprettet de tre første af fem

må man sige at vores erfaringer fortsat

jeg mene at der er god grund til at vente lidt og høste flere erfaringer

oprette drive og udvikle nationalparker

som kunne handle om at udpege nye nationalparker beslutningsforslaget her bygger på at nationalparkerne skal inddeles i zoner med forskellige restriktioner

råstofindvinding og på menneskers rekreative udnyttelse for eksempel sejlads jagt og så videre der må jeg sige at der

hjemmel i den nuværende nationalparklov til at

der lægges op til med det her beslutningsforslag det gælder både når man taler om fiskeri råstofindvinding og i det hele taget den rekreative udnyttelse af havet så det vil ganske enkelt være i strid med den gældende danske nationalparkmodel at begynde at indføre nogle sådanne restriktioner regeringen anerkender sigtet med forslaget da fiskeri råstofindvinding færdsel og så videre jo kan udgøre en trussel

jeg enig med forslagsstillerne i at der er behov for at beskytte naturen i havet det gælder havets særlige naturtyper som for eksempel stenrev

regeringen kommet rigtig langt med forvaltningsplanerne for flere fiskebestande i havet men der er fortsat behov for en indsats og det arbejder vi med vi er på flere områder godt i gang med dem og lad mig nævne opfølgningen på havstrategidirektivet og i det hele taget forvaltningen af natura to tusind områderne på havet med hensyn til havstrategidirektivet fik vi i maj to tusind og ti vedtaget havstrategiloven som lægger rammerne for arbejdet med en samlet forvaltning af natur og miljø i hele det danske havområde der vil så frem til sommeren to tusind og tolv skulle fastlægges og gennemføres en offentlig høring

marine miljømål med henblik på at opnå en god miljøtilstand

natura to tusind områderne på havet omfatter vores internationalt set vigtigste naturområde på havet og de supplerende udpegninger som vi fik gennemført i to tusind og ti har bragt os blandt de lande i eu som har de største marine natura to tusind udpegninger cirka atten procent af vores farvande er nu udpeget natura to tusind planerne som netop har været i høring sætter rammerne for forvaltningen af områderne de konkrete indsatser som så skal gennemføres for at sikre at forskellige aktiviteter på havet ikke skader natura to tusind områdernes udpegningsgrundlag gennemføres

sektorministerierne

så der ikke sker skade på de beskyttede områder og det er allerede indarbejdet i lovgivningen fødevareministeriet er så myndighed på fiskeriområdet og der er fødevareministeriet i gang med at sikre opfyldelsen af den her forpligtelse så fiskeriaktiviteterne ikke kommer til at skade natura to tusind områdernes udpegningsgrundlag der sker derfor en stor indsats

blandt andet derfor netop udsendt et debatoplæg om beskyttelse af biodiversiteten og havets biodiversitet er jo altså også en del af det her debatoplæg eventuelle nationalparker på havet kan styrke mulighederne for friluftsliv og være med til at skabe en større bevidsthed i befolkningen om vores hav og

udpeget fem nationalparker og vi har foreløbig fået oprettet tre af områderne og der må jeg sige at hvis erfaringerne med nationalparkerne viser sig at være gode

vil jeg bestemt ikke afvise at vi i forligskredsen på et senere tidspunkt kan drøfte oprettelsen af nationalparker på havet

nationalparker i stil med nationalpark vadehavet hvor der ikke indføres restriktioner i forbindelse med oprettelsen og hvor drift og udvikling skal bygge på frivillighed

først skal have de fem planlagte nationalparker

på den baggrund agter regeringen ikke at stemme for det her beslutningsforslag

rigtig fint med det arbejde der er med nationalparker til lands men der er jo altså bare det at vores

naturen er presset fiskene er presset fiskebestanden er presset og vores rekreative værdier forsvinder og

vi jo brug for en særlig indsats også på vandet

og ministerens begrundelse for

af at der ikke sker nogen beskyttelse på havet overhovedet og at en nationalpark vil give den beskyttelse og den kobling er jeg ikke enig

udpeger områderne men at der ikke på grund af

har vi jo netop på baggrund af natura to tusind

udpeget områder hvor der så er en beskyttelse

jo vigtigt ligesom at holde de to ting adskilt

modstander af begrebet nationalparker på på havet og det er også derfor jeg i min tale netop begrundede at vi

allerede har en nationalpark hvor en meget meget stor del af nationalparken faktisk er blå altså når vi taler om nationalpark vadehavet men da vi nu i nationalparkforligskredsen er enige om de første fem udpegninger hvoraf vi jo allerede har indviet de tre nationalparker står lige for at skulle indvie den fjerde og forhåbentlig kan indvie den femte næste år så er det jeg siger at der er det så i hvert fald med den diskussion

ikke er en klokkeklar afvisning men på nuværende tidspunkt er det en afvisning fordi

et spørgsmål om restriktioner zoner handler også om at give mulighed for rekreativ udnyttelse at give mulighed for jagt at give mulighed for fiskeri at give mulighed for badning og sørge for at det er

på fastlandet derfor har vi jo også nogle helt andre muligheder

er jo vores fælleseje det er jo i forvejen fælleseje der er ikke nogen enkeltperson som kan gøre krav på limfjorden eller

en meget unik mulighed for at lave nogle fælles nationalparker hvor vi sætter de rekreative værdier og naturværdierne

ved jo i dag at de beskyttelsesmuligheder der ligger blandt andet i natura to tusind områderne

overholdt vi ser jo muslingeskrab hvor man

der er brug for en bedre beskyttelse af vores

er hele baggrunden for beslutningsforslaget og der er det blot jeg siger vi har vedtaget en nationalparklov her i folketinget med et bredt flertal og vi har et godt forlig

og det er vi rigtig godt i gang med vi har indviet de tre af dem vi har to yderligere der skal indvies nu i forhold til

så at sige det jeg kalder den første omgang og når det så er sagt og når det er leveret

har gjort os erfaringer med de her nationalparker så står jeg ikke i dag og siger at så kommer der aldrig til at komme flere nationalparker i danmark

skabe et billede af at natura to tusind områderne ikke i sig selv er med til at beskytte havområderne

jeg mener jo netop i høj grad at den udpegning vi har lavet i forhold til natura to tusind områderne lige præcis øger den andel

netop også redegøre for at vi altså ligger i top i forhold til

procentdel af arealerne af havene der er udpeget til natura to tusind områder der har vi altså udpeget

den her specifikke beskyttelse og

er kendetegnet ved at have nogle særlige naturkvaliteter

at beskytte naturen

fokus på at beskytte naturen på

som udgangspunkt et meget prisværdigt initiativ at få sat fokus på

støtte det derfor skal jeg argumentere for

nogle problemer i det det er der jo nemlig

det ene punkt som jeg synes

er en underlig tingest er at

nationalt sekretariat for nationalparker på havet med med inddragelse af relevante myndigheder og

set fra mit synspunkt at man skal have

nationalt sekretariat

vi også kan få lov bevare naturen dér se det er

venstres stil og det skulle man jo have tænkt over

forslagsstillernes side for det

hos venstre en anden ting er at der i det her forslag også ligger

nationalparker som man kunne

forslagsstillerne rammer fuldstændig forkert

netop været venstres kongstanke

ikke skulle indebære restriktioner i de områder som skulle være nationalparker der skulle være lokal opbakning det var

at der ikke skulle være restriktioner at man skulle kunne fortsætte

nyde naturen og leve på den måde man

det er jo ikke det der ligger i forslaget her

to meget gode begrundelser for ikke at kunne støtte

principielt ikke synes at der skal være nationalparker på havet

som ministeren sagde er vi i gang med at lave fem nationalparker på

vi at det er en god idé at vi lige får arbejdet dem færdig

hvordan det virker

vi også får kigget lidt på erfaringerne fra vadehavet

drøfte om den opbygning og de krav der stilles fra forslagsstillernes side

noget man mener eller om man mener at det

meget bedre at få nogle nationalparker på havet uden sådan nogle restriktioner og uden et nationalt sekretariat

for at befolkningen

lave en nationalpark for men det er selvfølgelig for at bevare tingene at man kunne lave en nationalpark på havet

vil vi meget gerne drøfte på et tidspunkt men vi kan

vidt jeg kunne høre var der to problemstillinger ud over at det var nemmere at skyde tingene til langt ud

venstre er imod et nationalt sekretariat

konstatere i arbejdet med

der er brug for

vi har en minister som giver tilladelser til fiskeri vi har en miljøminister som har ansvaret for noget natura

og et søfartsovervågningssystem og vi har alverdens interesser

et lokalt ejerskab det er vores fælles hav

derfor det er så naturligt at gå ud og sige at her er der simpelt hen et

af nationalpark fordi vi vil beskytte det ganske særligt

er jo ikke altid vi kan støtte det fordi der er nogle

mistelten i det som gør at det

blev det også nævnt at jeg var venlig

beslutningsforslag vi ikke støtter kan udmærket være venlige og debattere det sagligt og

så være et eksempel til efterfølgelse også for

er fint at drøfte men fru mette gjerskov glemte lige den anden

jeg kan være enig i

mennesker derude som kan give den lokale opbakning som jeg

mange venlige ord venstres ordfører brugte

overraskelsen lå jeg vil sige at

jo er helt afgørende for os at der bliver en lokal inddragelse selv om vi taler om

inddrage de mennesker som har interesser i det både benyttere og

hele grundlaget for hele vores naturvision vi lige har lavet er at vi inddrage og udnytte

vil benytte og dem der gerne vil beskytte faktisk nogle gange har fælles interesser

ødelagt havbund i områder som

i det område som man måske er meget tæt knyttet til

en lidt speciel opfattelse at have at der er nogle mennesker der synes det er en god idé at gå ud og ødelægge naturen

følge og jeg kan stadig ikke følge at det er nødvendigt at lave nogle restriktioner

men man skal jo også have lov at udnytte dem på de præmisser som findes i

det at lægge restriktioner betyder jo samtidig at

det nationale sekretariat men der er ingen åbning omkring restriktionerne

fastholder vi at vi ikke kan støtte det men vi vil meget gerne

ligger faktisk ude på havet det er en natur som er under et enormt pres vi har overfisket vi har forurenet med for meget gødning fra landbruget fra kloakker fra husholdninger vi har skibe der stadig væk tømmer toiletspandene ud i havet vi har i bund og grund et havmiljø som er under et stigende pres derfor har vi brug for at få sat fokus på at vi også skal passe på vores

værdi i at vi har fisk og andre dyr i vandet

fiske at vi kan gå på jagt at vi kan bade at vi kan sejle at vi kan nyde det at danmark

har brug for en særlig hånd

til lands og der har vi været enige i den strategi der ligger om ikke at lave restriktioner men at bevare men når vi taler om vandet så taler vi om at der er brug for restriktioner

truet og åbenbart ingen andre gør noget ved det

brug for at vi i nationalparkerne vil kunne sige at så må man

hvor vi virkelig forsøger at få benyttelse og beskyttelse til at gå

hvor vi prøver at få

til at bunden bliver ødelagt når man skraber og for det andet er meget bedre til at filtrere næringsstoffer og dermed skabe et bedre vandmiljø ja der er rigtig rigtig mange gode grunde til

at en nationalpark til havs er en god idé vi har peget på nogle forskellige områder

østersøen er jo et af de allerallermest forurenede have i verden der er brug for en ganske særlig indsats også

at få torsken tilbage

så har vi peget på isefjorden og roskilde fjord vi har prøvet at fordele det rundtomkring i landet og

naturområder hvor er der nogen områder hvor

men også områder som er så beboede

mange mennesker i nærheden vil kunne få glæde af de her arealer og de her nationalparker

fra regeringen det synes jeg er ærgerligt jeg håber at at vi kan få i hvert fald en en god debat om at fisk og havplanter er noget vi også skal beskytte det er ikke kun de

fisk ser måske ikke lige så charmerende ud for nogle af os og nogle af os bryder os ikke

om at spise dem men de hører altså faktisk til som en del af

vores natur vi vil gerne være med til at beskytte havet

endelig kan vi se at den røde blok kommer ind i kampen om

ville have nationalparker i lang tid har man

det her fordi man siger at alt skal reguleres nu skal man bare ind og bestemme hvad der skal ske i de enkelte områder man vil gerne

sig noget på på deres jorde det ser vi igen et tydeligt eksempel på i det

inddele i zoner med regulering af

nok også derfor at vi i dag står med en halv aftale

har fået alle fem nationalparker på plads fordi

man jo ikke engang har sørget for at få nationalparkerne på land på plads

alle mulige andre steder altså ude på havet og få et nationalt sekretariat

er utrolig vanskeligt at få til at repræsentere tror jeg de lokale områder og

for lidt siden at man vil have have dem der benytter og dem der beskytter men man nævnte ikke et ord om dem der ejer områderne

helt tydeligt er svært at sige hvem der decideret er lodsejere men i de andre nationalparker har vi altså lodsejere

erstatning hvis det stod til socialdemokraterne derfor må vi bare sige at det med regulering af

har de her rettigheder går det ud over nogen får de nogen ekstra omkostninger så skal de selvfølgelig have fuld erstatning for det og der er altså nogle af de her områder

også ligger ud for nogle kommuner som har nogle særlige interesser som selvfølgelig også skal høres i det her

kommer som en hund i et spil kegler man vil ikke engang gøre det man kan sige rigtige nationalparkforlig færdigt inden man vil begynde at diskutere alle mulige andre

man vil tage penge fra grøn vækst

færre arbejdspladser i bestemte i bestemte områder

hundrede og ni her om nationalparker

der løser problemet vi ser hellere at

forhandlet den gamle aftale om nationalparker på land færdig inden

nationalparker som vi gerne vil have på sigt også på havet men men vi kan ikke

op inden man ligesom har fastslået hvordan rammerne skal være det ene sted så vi mener helt klart

at det er godt at man fra socialdemokraternes side

diskutere nationalparker også ude på havet

kan diskutere på nuværende tidspunkt

går ind og vil lave nogle reguleringer

naturen som vi kender den i dag og skovene og den slags ting men det kan man sagtens gøre uden at det er udpeget som nationalpark

være noget af det der står øverst på ønskelisten da vi har andre ting der skal gøres færdige men vi tager gerne diskussionen og vi ser

danmarks fælles hav det synes jeg

et nationalt sekretariat

den måde man skal løse det her på der skal man

landbaserede nationalparker og se på der er i området vi

hvordan det skal se ud det er altså dem der bor i området dem der skal benytte det jeg synes er meget bedre til

bestemme det her så

skal finde flere penge helt sikre på at hvis det stod til socialdemokraterne

det blandt andet sådan noget som grøn vækst der skulle holde for for at betale til de her

vi skal behandle om lidt der skal findes nogle penge til de her ting

consensus center

sige er en måde at finansiere det på men det er ikke den måde vi ønsker

det kan ske for enhver jeg synes det er vigtigt at holde fast i at vi jo netop taler om at inddrage benyttere og beskyttere af havets ressourcer det står igen

af regeringen ved

mange forskellige instanser der skal koordineres når vi taler om

for eksempel en miljøminister som siger

sandelig sandelig passer på limfjorden eller natura to tusind områder

en fiskeriminister som giver tilladelse til muslingeskrab i de allermest naturfølsomme områder i danmark

i det her område du må sejle længere væk

bare nødt til at sammenligne de her ting

matrikelnummer ude på havet

forslagsstilleren overhovedet ikke hensyn til

nok fuldstændig ligeglad med hvad det kommer til at

koste det samme gælder for råstofindvinding det er ikke billigt at sejle med de her skibe og hvis man så lige pludselig forbyder at indvinde råstoffer i et bestemt område betyder det at der kommer ekstra omkostninger på hvem skal betale det er der nogen af de her forretningsdrivende der kan få en erstatning for det tab de lider ikke hvis det står til socialdemokraterne

vi vil gerne diskutere om der skal være nogle nationalparker men det skal være på de samme præmisser som vi kender fra

masser af udsagn som strittede i alle mulige forskellige retninger og dem skal

er

og da vi sad der sidste gang ønskede ministeren det også sådan som jeg oplevede ministeren der var kun to forhindringer

spørgsmål om om man skulle vælge at tage den helt store model hvor man netop går ud og tager en masse private arealer med ind over selv om

er altså folk der decideret har skrevet til

vi ønsker ikke at være en del af den her nationalpark

om man skal tvinge dem ind i det og sige at nu er de en del af nationalparken

have frivilligheden med ind i det

sammen med venstre ønsker at der skal være fuld erstatning hvis det er man pålægger dem nogle restriktioner

vi vil gerne have nationalparker men det er ikke sådan at ved at vi ikke

de fire nationalparker som er i fuld gang og den femte som forhåbentlig snart kommer er der ingen restriktioner som følge af selve nationalparklovgivningen den baserer sig netop på frivillighed og det er kun via anden lovgivning der kan komme

og det er helt uafhængigt af om det er nationalparkområder eller

igen af hensyn til historieskrivningen at der

alle mulige andre mærkelige udsagn som åbenbart skal bruges til at

at vi ikke var enige om hvor afgrænsningen

brug altså pålægge nogle restriktioner der er det bare vi siger at det ønsker vi ikke hverken her eller i den

nationalpark som bliver lavet på land og derfor er

uenige vi må bare sige

resten af oppositionen i de andre forhandlinger som ellers normalt foregår i andre lokaler

at få kæmpestore arealer måske hele sjælland ind under som nationalpark så var det måske værd at overveje men men når de ikke

venstre var parate til mindre arealer så kunne man jo udvide det man kunne have startet hvis man ville

på havet at der også for havmiljøet er en opposition som gerne vil sætte sig selv lidt større miljøpolitiske horisonter end den nuværende tilgang indebærer danmarks natur til vands og til lands trænger til et boost af politisk vilje og indsats

beskyttelse mod næringssalte og fiskeri når det gælder havområderne

også på den helt store bane vi synes at øget biodiversitet er et mål i sig selv og vi ved også at det vil gavne både fiskebestande og lokalt fiskeri noget af det som socialdemokraterne understreger i deres forslag

og i forslaget ligger der en man kan kalde det zonering af områderne som er ret interessant fordi det åbner for en bredere tilgang til den marine naturbeskyttelse

især med det for øje at en proces som sætter gang i etablering af nationalparker til havs ikke må komme til at stå i vejen for en reel gennemførelse gennemførelse af den allerede vedtagne beskyttelse

med de rette kriterier for nationalparkerne kunne beskyttes både arter og natur som ikke nødvendigvis er omfattet af habitatdirektivet det må vi se nærmere på så vi ser frem til en mere indgående og konstruktiv drøftelse af forslaget de foreslåede områder til placering af nationalparkerne vil vi også gerne gå konstruktivt ind i og i den videre behandling vil vi også meget gerne bringe øresund i spil som et relevant område for øresund har jo en ret enestående marin natur både hvad angår dyreliv og havbund som blandt andet skyldes at trawlfiskeri har været forbudt meget meget længe så øresund er på mange måder et meget unikt område men det er også et område som ifølge fagfolk er under pres så i det videre arbejde vil vi gerne se på om ikke også øresund kunne være oplagt at udpege til marin nationalpark

det kan vi drøfte videre i udvalgsarbejdet og det ser vi frem til

elementer som hver for sig er positive og som

isoleret set er svært at have noget imod

meget optaget af at sikre en bedre diversitet såvel til lands som til havs på land har vi allerede en række nationalparker klar og vadehavet dækker tilligemed et ganske stort søterritorium der er således god gang i regeringens bestræbelser på at øge diversiteten til lands men også til havs foregår der allerede en række bestræbelser på at gavne diversiteten

bemærkningerne til beslutningsforslaget hedder det at man skal sikre at nitrattilførsel til vandmiljøet

men det kan altså kun ske gennem en indsats på landjorden og det er vi godt i gang med med grøn vækst

ikke fremadrettet vil belaste vandmiljøet

og boblerev skal beskyttes og antallet af stenrev må gerne udvides af hensyn til bunddyrenes trivsel i de indre farvande disse rev behøver dog ikke oprettelse af nationalparker for at blive fredet

hvad angår belastning af bund og bestande med trawl og skrabere er der god grund

at gå i tæt dialog med fiskerierhvervet for at udvikle nye og mere skånsomme fiskeredskaber

arbejde der allerede er godt i gang

hvor bestande er truet er der allerede meget arbejde i gang med at beskytte disse disse bestande også i god dialog med interessenterne med fiskerierhvervet biologer og dem som ellers har forstand på det

kan det konservative

gå ind for beslutningsforslaget

der er som sagt positive elementer og god tankegang i det så vi ser frem til

hvorvidt det var anbefalelsesværdigt at skabe nationalparker i danmark udvalget havde den tidligere konservative minister niels wilhjem i spidsen

anbefalede at der skulle laves nationalparker i danmark og at det kunne være et udmærket instrument til udvikling af naturpolitikken herefter gik diskussionen om nationalparker faktisk i stå i en årrække og først i to tusind og fem

at etablere nationalparker i danmark på det tidspunkt lancerede regeringen et udsagn om at

på det tidspunkt hvor miljøministeren hed connie hedegaard det radikale venstre havde den opfattelse at der

udpegede en håndfuld danske nationalparker

og kan begynde at kigge på hvordan de fungerer der var også dengang og

en diskussion om hvorvidt selve nationalparkbegrebet i sig selv skal give anledning til at

de pågældende områder hidtil har det der har kunnet opnås enighed om været at at selve nationalparklovgivningen ikke i sig selv pålægger restriktioner

på frivillig basis og hvis der kommer restriktioner af forskellig karakter

er de en følge af anden lovgivning det er det der

om hvorfor vi endnu ikke er færdige med at få de

etableret og det er vores klare opfattelse at

der er et til to partier

nationalparker erfaringerne fra de nationalparker der er etableret eller er

der er meget stor glæde og begejstring for nationalparkerne de steder hvor de etableres så på trods af at der

nationalparklovgivningen skal

man skal se nationalparkerne som et udviklingsforetagende der kører over rigtig rigtig mange år

vil se at nationalparkerne udvikler sig til også indholdsmæssigt at have en højere kvalitet og mere natur

men at det sker på frivillig basis sådan har vi nu engang besluttet at det skal foregå og jeg tror at man skal sige

at nøgleordet i den sammenhæng er tålmodighed

ligger her i dag fra socialdemokraterne

positive over for beslutningsforslaget jeg har tidligere på mit partis vegne været ude at foreslå at vi

påbegyndte arbejdet med at udpege yderligere fem danske nationalparker og

at det nødvendigvis må være sådan at

marine nationalparker det er præcis det

diskutere yderligere nationalparker på land men det ændrer ikke

er brug for at få taget hul på den debat så snart som muligt

også sikre på at vi i det danske demokrati kan diskutere os frem til hvordan man kan lave marine nationalparker

nogle bestemte naturtyper til havs som vi har brug for

så vi er helt afgørende positive vi er helt med på at den her sag skal diskuteres betragteligt

er helt afgørende

ikke kun taler om her og nu men også om natur for næste år næste valgperiode næste generation derfor har vi fra socialdemokratisk side

en naturvision som netop lægger trædestenene til

er altså havnationalparker vi mener at havet og vores fjorde er et overset naturområde vi mener ikke at det er tilstrækkelig beskyttet og vi mener

vi danskere som ikke kun har været en søfartsnation igennem århundreder

kystnærhed den unikke kystzone som vi har

at passe på det for eftertiden

fra borgerlig side desværre har været en meget gammeldags tankegang

man mener at naturen er fjenden at naturen koster penge at naturen stjæler arbejdspladser at naturen

arbejdsliv er naturen nok lidt en trussel hvis vi vil passe på naturen går det nok ud over nogle det synes jeg er en meget gammeldags

fra forbuddet mod

sf nævnte det som et eksempel

at fiskebestandene har brug for et sted hvor der er helle og så spreder de sig derfra det betyder også at det her forslag

og erhvervspotentiale

limfjorden og andre steder med lineopdræt og hvad ved jeg

er det nok dårligere for nogle andre jeg tror på

vi har prøvet at skrive hele det her

kan gå hånd i hånd jeg tror på socialdemokraterne tror på at vi

som har erhvervsmæssige interesser

jagt strandjagt eller åledrivkvasefiskeri

er der rigtig rigtig mange interesser herhjemme

har skrevet ind i det her forslag for det er meget vigtigt at det her ikke er et forbud mod alt det er en mulighed hvis man ønsker sig lystfiskeri

det her en mulighed for at vi laver nogle zoner som specielt egner sig til lystfiskeri så man kan være i fred der hvis man har lyst til at stå i sine

skal man have lov til det i fred og ro

men her er sagt handler det selvfølgelig også om biodiversitet det handler om naturens mangfoldighed det handler om at vi ser en værdi i at vi passer på naturen og at vi giver naturen nogle udviklingsmuligheder jeg skal takke for debatten i dag ministeren var venlig venstres ordfører var venlig

venlig men dog alligevel ikke imod tanken om nationalparker og det er jo altid noget

radikale venstre var meget venlige

det radikale venstres ordfører at han talte med hjertet

få arbejdet videre med de her nationalparker og det glæder mig jeg kan godt høre at med det nuværende flertal i folketinget er det ikke lige i morgen

om ikke andet i forbindelse med udvalgsarbejdet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

det næste beslutningsforslag som vi nu skal behandle

forslag fra socialdemokraterne et forslag om at der skal nedsættes en naturøkonomisk kommission forslagsstillerne hævder at danmark lige nu står i to kriser en økonomisk krise og en naturkrise jeg må sige kan genkende at vi står i en naturkrise der er udfordringer bevares udfordringer som skal håndteres og der er direktiver

her område foregangsland i forhold til udviklingen af nye ordninger som for eksempel betyder at danmark har sikret

til gennemførelsen af vådområdeindsatsen i grøn vækst i danmark har vi også gode erfaringer med at udnytte mulighederne

der er en eu fond målrettet mod naturtiltag

fået midler til at gennemføre større naturgenopretningsinitiativer som for eksempel snæbelprojektet og højmoseprojektet arbejdet med at reformere eus fælles landbrugspolitik

i forbindelse med forhandlingerne arbejder danmark jo for at den nye fælles landbrugspolitik i større omfang skal kunne understøtte løsningen på de nye udfordringer som vi står over for blandt andet også når vi taler om natur og miljøområdet eksempelvis forvaltningen af biodiversitet diskussionen om vandkvalitet håndteringen af klimaændringer højere miljøhensyn og i det hele taget også diskussionen om grøn energi der mener regeringen at medlemsstaterne skal have større frihed til selv at vurdere hvorvidt den her type tiltag bedst understøttes med midler fra den direkte støtte eller med landdistriktsmidler

understøtter den fuld hjemtagning af eu midler under landdistriktsprogrammet der er med aftalen om grøn vækst lagt til grund at omkring firs procent af midlerne i landdistriktsprogrammet skal gå til finansiering af natur og miljøtiltag regeringen har med det her mål lagt en klar grøn profil netop i forhold til at udnytte midlerne til

omfattende natur og miljøindsats regeringen har også gode erfaringer med at udnytte muligheden for at supplere den statslige finansiering af natur og miljøindsatser med andre finansieringskilder eu fonde udgør de største og de vigtigste kilder men der er altså også andre kilder et godt eksempel er skovrejsningen lige før påske var jeg med til at indvie den nye tune skov en skov som faktisk er resultatet af et samarbejde mellem det lokale vandsamarbejde de lokale kommuner og naturstyrelsen det lokale vandsamarbejde og kommunerne har finansieret jordkøbet mens naturstyrelsen betaler for skovrejsningen

alle parter får noget alle parter giver noget et andet helt frisk eksempel

er en aftale mellem naturstyrelsen og et teleselskab efter den her aftale har teleselskabet forpligtet sig til at betale udgiften

for hver ny helårskunde som selskabet skriver kontrakt med det svarer til at der bliver leveret fyrre løvtræer

den her nye type aftale er et eksempel på hvordan tingene udvikler sig når det gælder samarbejde omkring finansiering af naturinitiativer

jeg tror virkelig på at den her aftale kan gå hen og blive et foregangseksempel

det hele taget tjene som inspiration for det fremtidige samarbejde mellem staten og det private erhvervsliv

for at understrege at regeringen altså har stor fokus på mulighederne for at supplere den statslige finansiering af natur og miljøindsatsen

med andre finansieringskilder

arbejder vi som nævnt målrettet og intensivt på at sikre en grøn landbrugspolitik vi afsøger løbende andre muligheder og vi griber dem når vi kan

behøver vi altså ikke en naturøkonomisk kommission som skal bruges til at fortælle os hvordan vi skal fokusere

det vil være spild af ressourcer og det vil medføre et unødvendigt bureaukrati

ikke genkende at vi står i en naturkrise

om ministeren ikke en eneste af de ekspertrapporter vi står

natur kommer ind i det kommende regeringsgrundlag for intet mindre kan gøre det hvis der skal gøres noget jeg står her med det grønne kontaktudvalgs opsummering af danmarks natur

ti hvor de taler om viben som er truet

som er truet

det går ad hekkenfeldt til siger de

forstå hvordan ministeren kan mene at vi ikke står i en naturkrise det må ministeren simpelt

løse de naturudfordringer vi har jeg anerkender i høj grad det gør jeg allerede i min tale at der er udfordringer og jeg redegør også præcist for hvordan vi håndterer de her udfordringer hvordan vi arbejder stædigt målrettet vedholdende med masser af initiativer i forhold til netop

qua regeringens stålsatte vilje

det som vi blandt andet har gjort med grøn vækst så når der er et forslag her i dag om at nu skal vi så nedsætte en naturkommission

er det blot at jeg afviser det og siger men det er da ikke naturkommissionen som skal løse udfordringerne med at skabe mere natur i danmark det skal de initiativer

at man indgår private og offentlige samarbejder og derigennem får skabt yderligere

er jo rent faktisk også det der ligger i det her

redder danmarks natur nej

vi har faktisk store ambitioner om at danmark skal blive meget grønnere vi mener at regeringen over de sidste ti år har gjort danmark grimmere og vi har brug for et danmark der bliver grønnere og så

hive penge ud af eu’s lommer altså mig bekendt har regeringen lige sendt firs million kroner tilbage

truede dyrearter

der så er røget tilbage

årige initiativer det her med det lange seje træk og netop at sikre finansieringskilder som også har en fortløbende profil altså det her med at vi vedbliver med at kunne have finansieringskilder til

er jo også lige præcis den greening of

på internationalt altså det her med

en grøn profil som vi jo netop arbejder målrettet for så jeg synes det er tankevækkende at socialdemokraterne her

at skabe et billede af at vi ikke får skabt midler og fundamenter som jo netop er langsigtede initiativer og

sikre finansieringen i årene frem

det regeringen gør det er lige præcis det regeringen er

og det er jo også lige præcis det der gør at hele grøn vækst aftalen altså har så omfattende en naturindsats

om det her forslag

noget overraskende i at der kommer sådan

og fru mette gjerskov sagde for et øjeblik siden at det her drejer sig om at tænke nyt og det skal sådan en naturøkonomisk kommission gøre altså

naturøkonomisk kommission

man kunne gøre det på en anden måde

ved at vi som politikere selv tænker nyt

det politiske billede men i en dialog og en vekselvirkning med alle de interessegrupper

dag ud og dag ind og måned efter måned og lave en

rapport som så måske ender med at blive til noget fordi der sidder en masse mennesker som skal prøve at blive enige om et eller andet eller også er de uenige og så kan man heller ikke bruge det

er jo at man arbejder sammen med de interessegrupper der er til daglig og har en dialog med dem og ved

af nye tanker og hvilke ideer de har se det er jo den gode progressive måde at gøre det på så derfor kan vi simpelt hen ikke støtte at man skal lave sådan en kommission med det formål at tænke nyt for

det kan vi godt selv finde ud af

grund til at sige så meget og vævende om

og derfor behøver jeg sådan set ikke sige mere

støvet noget derfor har

diskuteret det her rigtig meget med andre socialdemokrater vil vi

som en naturøkonomisk kommission ja

vi mener modsat ministeren som jo er ovenud optimistisk på naturens vegne som vanligt

naturindsats i de kommende år og vi konstaterer

i en økonomisk krise

vi er nødt til at tænke nyt og tænke anderledes det de borgerlige måske ville kalde innovativt vi har brug for nogle nye finansieringsmekanismer

mange danskere som egentlig interesserer sig for naturen hvor mange danskere som glæder sig når der kommer skov i nærheden af dem hvor mange danskere som gider at melde sig ind i danmarks naturfredningsforening hvor mange virksomheder der gerne vil være grønne hvor mange af de grønne organisationer som kæmper hver eneste dag på frivillig basis

samtidig må vi så konstatere

for naturen skal vi også tænke nyt og anderledes

vi i danmark får udviklet den smarte måde at sikre både business og biodiversitet på som man taler om på internationalt plan

vi politikere det mener jeg sådan set også at nogle af os gør med jævne mellemrum men en gang imellem kunne det være rart at se hvad der egentlig kunne ske hvis vi satte nogle af danmarks kloge mennesker på de her områder sammen om et bord hvad kunne de egentlig finde ud af hvad kunne de egentlig komme med af gode forslag der er masser af muligheder at lade sig inspirere af briterne udnytter eus landbrugsstøttemidler meget meget bedre end

blandt andet hvor man kan lave pointsystem for støttetiltag og

vi ved at vi står over for en revision af landbrugspolitikken hvor vi har brug for alle de kloge hoveder til at hjælpe os når vi sidder med formandskabet næste år så samlet set mener vi faktisk at det kunne være så sundt efter ti års skalten og valten med danmarks natur at vi fik nogle folk til at sætte sig ned rundt om et bord og tænke kloge tanker om hvordan vi finansierer en genopretning

det er ikke nemt når man ikke har nogen forslag hvor er den røde finansieringsplan

røde blok ingen anelse har om hvordan de skal finansiere de forskellige ting

hvor er fantasien henne

opnå hvorfor sætter man

hver eneste gang man har en masse ændringsforslag til finansloven

ligesom dansk folkeparti har været

at det er det her vi prioriterer og at det er den måde vi ønsker at gøre

andre folk til at gå foran og fortælle hvor de kan finde

igen konstatere at socialdemokraterne overhovedet ikke er interesseret i de arbejdspladser der er i danmark i dag blandt andet på landbrugsområdet man vil gerne skævvride for eksempel konkurrenceforholdene over for de andre

tilfredse tror jeg aldrig socialdemokraterne bliver

man kunne lige så godt have kaldt det en afgiftskommission og et komitéforslag for nye byrder

til forbrugerne men vi ønsker

at det hele skal importeres fra udlandet hvor vi ikke har styr

ting vi importerer og det eneste man opnår ved

men vi kan konstatere at kornpriserne og fødevarepriserne igen

og jo mere man skævvrider hele det her område

igennem de eu fonde der er er der penge at få

man har nogle gode projekter og så er det da fint nok set ud fra vores

at man afleverer nogle af pengene igen

projekter måske ikke lige var gode nok

finansloven og der må man så afsætte

efter den anden netop for at tilgodese miljøet

der tager vi ansvar afsætter nogle konkrete penge en miljømilliard ad gangen og siger her er der til nogle gode naturprojekter jeg tror

i landet har været utrolig glade for at de kunne få en hjælpende hånd til deres naturprojekt

er ti gange bedre vi bruger pengene som vi afsætter på finansloven i stedet for at

hvordan man skal finansiere tingene ja jeg forstår godt at socialdemokraterne ikke kan finde ud af hvad de egentlig selv mener

vi mener ikke at den her kommission er er formålstjenlig og derfor støtter vi

en kommission som skal udtænke nye måder til at finansiere ekstra natur på

at der skal findes nye veje til at finansiere det er altså nye

mange ting man har tænkt sig at nedsætte en kommission fordi man ikke har nogen

i den røde blok hvordan man ønsker at finansiere det derfor ønsker man at nedsætte en kommission for at skaffe flere afgifter

flere kroner i kassen det er sådan jeg forstår

fru mette gjerskov åbenbart ikke at gøre

til finansiering ikke nødvendigvis er

uden om statskassen

får vi samlet alle gode kræfter også dem der gerne vil lægge nogle penge i det

dansk folkeparti holder fokus på

med den her kommission er at finde noget

vi ser det nye tiltag om det betyder afgifter eller om det betyder skatter

ikke blande mig i på nuværende tidspunkt der komme mange ideer til hvordan det

men vi må jo bare konstatere at fru mette gjerskov

man praktiserede i nitten halvfemserne man afsatte en masse penge på finansloven man brugte dem bare reelt ikke

folkeparti har været med til at afsætte den ene miljømilliard efter den anden og reelt

fagbevægelsen og siger i skal løse vores

til at arbejde noget mere det er jo at give alle mulige andre opgaven i stedet for at tage opgaven på sig

at komme med pengene i stedet for bare at sige at man skal gøre noget

socialdemokraternes forslag er en ret præcis iagttagelse nemlig den at danmark faktisk står i to kriser den økonomiske som optager alle os i folketinget befolkningen og medierne

krise som ikke i sig selv er så højrøstet nemlig naturkrisen her er jeg altså uenig med miljøministeren når ministeren siger at den krise ikke er en krise men

nogle udfordringer sagen er jo den at

naturområder i danmark er pressede at biodiversiteten er i tilbagegang at dyrearter er truet

en krise som blandt andet skyldes knap så høje ambitioner på miljø og naturområdet under den siddende regering

vil vi så gerne se at danmark igen bliver blandt de bedste naturbeskyttere i europa

så gerne se ambitiøse og målbare planer for danmarks opfyldelse

for mere biodiversitet og for en naturbeskyttelse der også sikrer fremtidige generationer en rigere og mere mangfoldig natur tidligere på

oppositionen i forbindelse med en forespørgselsdebat om natur og vandplanerne et fælles forslag om blandt andet at nedsætte en uafhængig kommission der skulle udarbejde forskellige forslag til hvordan man kan løse landbrugets strukturelle og økonomiske udfordringer så vi deler tænkningen i socialdemokraternes forslag om

er også rigtig gode grunde til og behov for at finde penge til naturmæssige indsatser hvor eksempelvis erhvervslivet som på en række områder jo faktisk viser en stigende interesse for grønne værdier kan komme til at spille en rolle måske kan man faktisk tillade sig at se det på den her måde vi har jo i virkeligheden været vant til en regering hvis

ambitionsniveau på området har været forholdsvis overskueligt så i al væsentlighed er

måske ikke mindst brug for en regering som stiller med et nyt politisk projekt og ambitionsniveau når det kommer til natur og

nemlig identificering af mulige alternative kilder til finansiering af

med andre ord meget positive over for ideen men tænker at man måske kunne nå målet med lidt mindre end en egentlig kommission hvis altså den regering der

politiker og på det politiske niveau kunne starte med at tænke nyt selv kunne vi nå ganske langt heri er jeg ikke uenig

ikke helt sikker på at det er viden i al almindelighed vi mangler måske er det snarere politiske visioner og ambitioner vi mangler nemlig ambitioner om at sikre naturens mangfoldighed og rigdom

at gøre dansk natur mere robust over for følgerne af de klimaændringer som vi næppe kan undgå

kommission der skal undersøge mulighederne for alternative finansieringskilder til naturindsatsen samt en forbedret udnyttelse af eksisterende ordninger

en øget indsats for naturen

der er ingen tvivl om at det hvis vi skal have mere natur i danmark

være en opgave for samfundet at være med til at skaffe de nødvendige midler man kan ikke forvente at landbruget jordbrugere jordejere uden støtte forvalter naturen på den måde

forventes for at skaffe den fremgang i artsrigdom og diversitet som vi alle sammen ønsker og da i hvert fald slet ikke i det omfang

jeg ikke tilhænger af den konstruktion som der er lagt op til

nærværende forslag i forbindelse med grøn vækst er der fuld understøttelse til hjemtagelse af landdistriktsmidler i forbindelse med finansloven blev der afsat midler blandt andet af miljømilliarden til at understøtte mulighederne for at lave naturpleje som driftsgren en produktionsform

med den kommende reform af eus landbrugspolitik og som blandt andet også kan være med til at understøtte

nogle arbejdspladser i landdistrikterne i øvrigt

at opkøbe arealer til naturformål hvilket i høj grad er en god ordning som allerede har været med til at sikre god natur rigtig mange steder i danmark

af den opfattelse at der i højere grad er brug for handling end for en kommission

er spændt på de fremtidige drøftelser om om forslaget men for nuværende kan vi ikke

det er relativt vigtigt at man ikke får en diskussion som i virkeligheden spærrer for at man kan komme i gang med det arbejde som er påkrævet og som vi er enige med

finansiere naturforbedringer på i danmark jeg forstår egentlig ikke at forslaget vækker så kæmpestor modstand

miljøministeren nævnte som argument mod at se på det her at man i miljøministeriet har opfundet en mulighed for at man sammen med en telefonudbyder har lavet en aftale om at når

at nogen kunne have noget imod at man måske i virkeligheden fik udviklet halvtreds hundrede eller to hundrede kreative eksempler på hvordan man rent faktisk kan komme videre ad den vej

er nu mange eksempler på at det er gået galt når venstres ordfører har gjort det og

tror jeg sådan set vi må sige at når man har haft kommissioner nedsat til at pege på forskellige løsninger på en række af de samfundsmæssige udfordringer vi står med

det ofte været derfra man trods alt har fået de mere gennemarbejdede bud på

man kan så være enig eller uenig i de bud der er kommet men er i hvert fald kommet bud på bordet som så har givet anledning til at vi har diskuteret

regeringen selv om den jo selv netop har nedsat både skattekommission arbejdsmarkedskommission og velfærdskommission og også andre kommissioner måske ikke altid har brugt forslagene sådan lige med det samme de blev offentliggjort men de der interesserer sig en lille smule for politik ved jo godt at

forslagene igen er kommet på bordet og så har man

faktisk taget dem til sig og i større eller mindre omfang gennemført dem fordi de netop var gennemarbejdede og gennemtænkte forslag derfor kan vi bifalde at man rent faktisk forsøger

hvordan man også kommer videre på det her område vi mener faktisk at danmark har ret gode erfaringer med at have kommissioner blot de

man ikke skal vente meget længe på resultaterne og med det som afsæt som sagt kan vi bakke op om den tankegang

godt at det er hårdt at være regering og skulle støtte et

men jeg havde dog alligevel forventet en lille smule mere opfindsomhed i argumentationen mod det

meget svært ved at se at nogen kan have noget imod

sætter nogle kloge folk sammen på forholdsvis kort tid beder dem om at tænke nogle kloge tanker uden at vi på den måde på forhånd har lovet at

er jo ingen binding i det her men nej det vil man ikke jeg synes det det viser meget meget tydeligt at vi har en træt og slidt regering som sidder fast

en regering der ikke behøver nye tanker

har gjort det hele selv miljømilliarden har vi fået støvet af i dagens anledning jeg må sige

jeg synes at det er ærgerligt at der ikke er bare sådan en lillebitte smule gnist af nytænkning eller nysgerrighed eller interesse for hvordan

der siger at naturen ikke nødvendigvis stjæler arbejdspladser og hvordan

man prøver at tænke anderledes inddrage erhvervslivet inddrage borgerne men det er altså ikke det vi har set i dag

tror at de har opfundet samtlige dybe tallerkner i verden

så til gengæld tillade mig at glæde mig over at

ordførertaler og jeg vil også gerne understrege at det

været ret vigtigt for os at lægge en forholdsvis stram

altså om at få noget hurtigarbejdende så det ikke bare bliver en syltekrukke så det ikke bare bliver

må vente på kommissionen det er jo ikke

drejer sig om det her drejer sig om nogle der skal tænke ekstra mere nyt og det må under ingen omstændigheder være med til at bremse nogle af de gode initiativer der måtte kunne komme teoretisk set fra den nuværende regering men forhåbentlig

vil jeg meget klart sige at det er det

det er en forholdsvis hurtigarbejdende kommission som kan hjælpe os med til at få sikret naturen i fremtiden få sikret

også hvad jeg synes er utrolig vigtigt og hvad vi socialdemokrater synes er utrolig vigtigt når vi taler naturpolitik at vi inddrager folk at den enkelte kan være med til at skabe naturen at virksomheden kan være med til at være grøn

som ser det som et kæmpe potentiale

danmark kan godt blive grønnere det her var en af de muligheder vi så for

det er så ikke i dag vi får flertal for

jeg glæde mig til et udvalgsarbejde hvor vi måske forhåbentlig kan få drøftet det lidt nærmere og måske også kan få fjernet nogle af de der automatreaktioner med at regeringen ved alting og at det gør dansk folkeparti også

mig til udvalgsarbejdet og så håber jeg at vi under alle omstændigheder kan få en ordentlig naturpolitisk

ordet er forhandlingen sluttet jeg foreslår

til folketingsbeslutning henvises til miljø og planlægningsudvalget hvis ingen gør indsigelser betragter jeg dette som vedtaget det er